ellen trane nørby magnus heunicke pia kjærsgaard marianne jelved

sara olsvig doris jakobsen edmund joensen og sjúrður

titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget

til forsvarsministeren er anmeldt følgende spørgere troels lund poulsen

ellen trane nørby

jørn dohrmann henrik høegh erling bonnesen

flere der ønsker at melde sig

forsvarsministeren det

gør ikke noget at man melder sig så jeg kan

men vi håber at vi kan nå

er der to runder hvor spørger og minister hver gang har

troels lund poulsen værsgo

om var hvorvidt regeringen og dermed også også

har ændret økonomisk politik i forhold til det

op til at forsvaret skal finde besparelser for

er meget fornuftigt og vil kvittere for for

og tyve planen er rigtigt for det ville jo også være mærkeligt

jo bidrage med sin del til genopretningen af samfundets økonomi og ligesom det lå i den tidligere regerings

er der så de sidste syv hundrede million

som jo var den ekstraordinære pulje

rigtigt det er så forkert der skulle have stået tre milliard

sådan set meget fint det er jo en tilståelsessag som jeg gerne kvitterer for måske for lige

ministeren jo skal svare på

jeg sådan set bare sige til ministeren inden jeg kommer med mit spørgsmål at venstre

skulle spares tre milliard kroner det står der også i en tekstanmærkning

skal lægges sammen men men det får vi rig lejlighed til at diskutere

at kunne drøfte forsvarets økonomi med forligskredsen hvornår regner han med at redegørelserne

finansministeriet

spørgsmålet i anden omgang er hvordan kommer vi i lag

jeg synes at den allerallervigtigste forudsætning for at

er god vilje

med med den diskussion

i effektiviseringer i forsvaret og femten og så de tre milliard

som regeringen lægger op til men det bliver der rig lejlighed til at diskutere og vi kommer

glæder os til at vi skal se på hvordan vi fælles

er såfremt forligskredsen skulle blive enig om at

effektivisere nogle ting i indeværende

at de penge man måtte effektivisere

ikke mindst af hensyn til de mange ansatte i forsvaret som er utrygge

inden for forsvarets eget område til for eksempel at investere i noget

som vil kunne få overgangen

i energibesparende foranstaltninger

i den sidste del

i forhold til den her øgede besparelse på forsvaret fra regeringens side på de tre milliard

så blev der spurgt til de effektiviseringspenge som man måske kunne hente inden to tusind og femten hvortil ministeren svarede at man

der bliver eller betyder det at det at størstedelen bliver kan forsvarsministeren ikke sige

hvis det er forsvaret der effektiviserer men gevinsten skal bruges andre steder så skaber det her jo en endnu større besparelser

set personellet ude i forsvaret

at man kunne bruge pengene klogere og bedre eller om det er for

sagligheds skyld at venstre har ændret politik

og der på forsvarsområdet

effektiv administration og syv hundrede million

det er fair nok at sige at

herre troels lund poulsen også nævnte før at der jo var en tekstanmærkning i den finanslov som vk regeringen

som jo netop håndterede hele det spørgsmål omkring skrænten i forsvarsbudgettet det synes jeg sådan set ikke vi skal bruge vores tid på hernede i salen det synes jeg vi skal afklare ved en skriftlig procedure hvis forsvarsministeren virkelig mener

det forsvarsministeren lige stod og sagde

inden to tusind og femten bliver enige

effektiviseringer og dermed besparelser på forsvarsbudgettet så sagde forsvarsministeren i svaret til herre troels lund poulsen

betyder det at vi nu lige pludselig ikke kun taler om tre milliard

men at vi reelt set kan tale om en større besparelse på forsvarsministerens område og så er jeg egentlig overbevist om at

en gang til det giver nemlig mulighed

at få den interessante substantielle diskussion som

den skal der fjernes

det ville skabe umådelig utryghed i perioden to tusind og tretten

som ville være usikre på deres arbejdsplads og det ville være meget svært i en offentlig organisation at implementere den

gå til det med et åbent sind og sige når vi godt ved

i det her spørgsmål hvis forligskredsen som følge af midtvejsevalueringen bliver enige om at det vil være hensigtsmæssigt at lave nogle indfasninger og nogle effektiviseringer inden skrænten rammes

er et eget incitament hos forsvaret til at man laver en

om ret mange penge her det er jo penge der

garantere eksistensen af en sergentskole eller andet det er rigtig rigtig mange penge vi taler om

har gjort

undersøgelser og udredninger

vi har været igennem den her

skaber det jo tit utryghed rundtomkring i hele landet

gerne prøve at grave lidt ned i lokalområdet

stille garanti for

besparelser i udsigt skaber det utryghed

i en offentlig organisation og man får at vide at her skal der spares tre milliard kr og man ved at en væsentlig del af det vil komme til at gå ud over personellet så skaber det utryghed hvordan er mit job hvordan med familien og

at mennesker skal skifte job

utryghedsskabende derfor er det vigtigt når vi gør det at vi gør det på en måde hvor dem som skal have et nyt job bliver hjulpet bedst muligt

at gøre det hurtigt

har tryghed for deres ansættelse og deres situation og jeg er fuldstændig opmærksom på som spørgeren også lægger

rigtig stor interesse udeomkring i landet man kerer sig meget om

går i skole der er børnehaver

vil der blive rystet på de liv og det kan vi som politikere kun tage meget meget alvorligt når vi løser den opgave og derfor håber jeg også på at det store oppositionsparti vil være interesseret i at hjælpe med til at vi løser den

det andet var vigtigt og jeg ved jo vi omgange mere jeg synes den ordentlige måde at gøre det her på er

invitere alle de partier som

kan gøre det hvis jeg giver nogen garantier nu

friste andre partier til at give garantier på andre områder

den løsning som jeg synes at vi i fællesskab

bekymringer man har rundtomkring i forhold til at miste også statslige arbejdspladser

yderområderne i landdistrikterne og der vil jeg høre

have også statslige arbejdspladser i det vestjyske kan have en betydning for udviklingen

blev lukket

det betød for hvordan man kommer videre så som jeg sagde før jeg har meget stor forståelse for at det her er en proces som skal

under maksimal hensyntagen til de folk som ikke længere skal være i forsvaret men også

og jeg tror vi bedst når i mål med det

præcis sådan noget som lukning af etablissementer

er til miljøministeren

skal have lagt ud og vi har jo også lige konstateret at der for eksempel i esbjerg er lukket et slagteri det

her randzoner og vandplaner vil give oversvømmelser og samtidig har vi en regering der jo taler meget om klimatilpasning så jeg vil spørge ministeren om hvor mange arbejdspladser

koste fremadrettet og hvad har regeringen gjort

man sige skråplan hvor man lukker den ene arbejdsplads efter den anden godt nok for at tilgodese

oversvømmelser der sker for eksempel reduktion af vandløbsvedligeholdelse hvad kommer det til at koste i sidste

det noget ministeren egentlig har overvejet eller er det bare noget man gør med

må jeg jo sige at de vandplaner vi kom med

rigtig rigtig mange år om og allerede var to år forsinket med

vi skulle af sted med noget og derfor kom vi af sted med nogle vandplaner

til rette af venstre og konservative

på det tidspunkt var man tilfreds med dem og var lige ved at sende dem af sted så det

tidspunkt nu er de så åbenbart ikke gode nok men jeg kan sige om de vandplaner der ligger

haft klimatilpasning til at være en del af dem dengang det var venstre og konservative der sad

fordi det er klogt at tænke by og land sammen når vi tænker klimatilpasning det ønskede venstre

få lejlighed til når vi nu skal til at diskutere næste generation af vandplaner at sikre at vi får en ordentlig sammenhæng mellem by og land at sikre at vi får opstuvet vandet der hvor det er billigst og

inden vandplanerne egentlig blev sendt endeligt ud var nogle problemer

af oversvømmelser når man reducerede

en mindre produktion i danmark og dermed koster det arbejdspladser derfor er vi nødt til at spørge regeringen om man overhovedet har tænkt det ind i sine planer at det her koster arbejdspladser og hvor mange arbejdspladser hvis jeg skal

må det her så koste i regeringens øjne jeg tror at der er mange der godt kunne tænke sig

helt nøjagtigt især dem der

slagterilukning i esbjerg hvor mange arbejdspladser skal det koste

spørge miljøministeren miljøministeren

man mister arbejdspladser man bliver fuldt kompenseret

klimatilpasning på altså kun at se det som et problem

vi ved at regningen bliver meget meget større hvis ikke vi kommer i gang med opgaven og vi ved

løsninger vi udvikler i danmark kan vi sælge til andre lande

vi skabe temmelig mange arbejdspladser nye gode arbejdspladser som lige præcis er det danmark har brug for så jeg synes

at kigge på klimatilpasning som en mulighed som et sted hvor regningen bliver meget meget større den tidligere regering var ikke særlig god på det her område derfor så vi sidste sommer et regnvejr der kostede over syv milliard kroner og

og tyvetusind skader i københavn

eller områder blev oversvømmet

at vi fik skabt de løsninger og de teknologier vi kan eksportere til andre lande og dermed

slagteriarbejderne montørerne

foderstoffer er fuldstændig ligeglade med hvad landmanden får kompensation for når det er at vi kan se

vi alle sammen se bare i sidste uge hvor et slagteri lukkede at det koster arbejdspladser

spørge ind til hvor mange arbejdspladser det

man laver de her vandplaner med oversvømmelser og den slags ting derfor er jeg nødt til at spørge miljøministeren vil miljøministeren arbejde for at der bliver lige vilkår i eu eller vil man bare have

ikke er set lige i andre

er en skævvridning af de danske konkurrenceforhold og dermed udflytning af arbejdspladser er det virkelig ikke noget der optager miljøministeren

siger pyt med beskyttelse af vores vand pyt med beskyttelse af vores

kan eu ligesom sejle derudad man kan også prøve at hæve bunden og sige at vi skal sikre at der er i eu vi laver jo for eksempel nu et finish tjek altså et gennemsyn af lovgivningen

af den måde vandplanerne er implementeret på

til alles fordel at vi ser det her som

en mulighed for at blive konkurrencedygtige og for at

men vi har jo stadig væk til gode at se hvordan forholdene er imellem de forskellige lande og se hvordan vi sikrer en

grøn omstilling og grøn økonomi

nok i virkeligheden er en af de erhvervsgrene der har gennemført

jeg synes vi har en meget stor

meget meget dygtigt effektivt og højteknologisk og

mere specialiserede og højere kvalitet

man nemt kan få i offentligheden fordi man vælger at fokusere på

fortsætte mit næste spørgsmål går

i nye stalde og hver gang man køber

til markproduktion og til husdyrproduktion så betyder at

der skulle tages politisk stilling til sidste år

lagt i natur og landbrugskommissionen

der sad i ekspertudvalget som nu en gang til skal svare på de samme spørgsmål

kan få en bedre sagsbehandling jeg erkender at ministeren har taget det der vedrører

naturklagenævnets sagsbehandling frem og tilbage imellem kommuner og naturklagenævn

regner i dyreenheder så kunne regne i emissioner fra staldene

noget mere teknologi mit spørgsmål er egentlig hvorfor fortsætter ministeren ikke det her lovgivningsarbejde

allerede nu lavet nogle ændringer af anmeldeordningen som spørgeren også

er den store grønne omstilling af

at det er en temmelig stor øvelse der skal laves og hvis vi først begynder at file

endnu større risiko for at sagerne hober sig op

problemerne i den husdyrregulering

i natur og landbrugskommissionen en gang til

det samme jeg er nødt til at sige at

en gang til er ministeren parat til at fortsætte arbejdet med at implementere det som eksperterne dengang anbefalede eller skal vi forstå

at man vil spørge de samme mennesker en gang til

er de lovgivningsmæssige ting der skal laves

mere og bedre natur i danmark

faktisk finde mange af de synergier

det kan hænge sammen med den store øvelse hvis det

og det er også meget relevant når man ser de eksempler som vi også tidligere

københavn med store oversvømmelser og det er jo ikke kun i københavn og i de større byer det er også andre steder i landet man ser at når det regner meget

står vandet der og har lidt svært ved at komme væk

miljøministeren har meldt ud at der skulle iværksættes en modernisering tror jeg overskriften var på det

vandløbene og vandløbsloven

skal sættes fokus på at man skal sikre et godt miljø

vil spørge ind til og sikre sig

sikre afvanding så spørgsmålet er helt præcis vil

vandløbene stadig væk har som overordnet formål

naturtilstand der hvor det giver god mening

er skyld i de store oversvømmelser der var sidste år

de er først begyndt at træde i kraft nu så det er jo en situation som vi har haft længe og

oversvømmelser der var sidste sommer

steder hvor det er mest omkostningseffektivt

at lave nogle store vådområder hvor man i stedet for at have en masse sumpede marker eller en meget

eller genslynge en å sådan at man får et meget smukt naturområde man kan holde mere vand i landskabet

ikke ender de forkerte steder det kan meget let vise sig at være den mest omkostningseffektive måde at gøre det på og det er også derfor jeg ærgrer mig en lille smule over at vi ikke kom til lidt før

de vandplaner vi bliver nødt til at komme ud med havde fået klimatilpasning ordentligt tænkt ind

ministeren faktisk mulighed for at reagere for der rejste vi det jo med nogle spørgsmål i samråd også med

at miljøministeren nu begynder at lytte til det som vi har

er alternativer virkemidler for eksempel minivådområder og andet der kan løse nogle af de her ting med at opsuge næringsstofferne

det præcise spørgsmål om miljøministeren

vandløbene stadig væk skal sikre at vandet kan komme væk

dobbelt formål både at sikre en naturtilstand de steder hvor det er relevant og afvanding

kommer til at få en anden funktion end at

ud over landmændene

kan komme derud med fiskestangen og hvad der nu ellers skal til

nyde de rekreative glæder der kan være ved at være i nærheden af de områder

er for tilbageholdende med at få svaret klart ja

også skal sikre at vandet kan komme væk

og det må vi da alle sammen være interesseret i

borgere i det her land uanset om man nu bor i københavn eller andre steder i landet hvor man oplever oversvømmelser det er sikkert ikke sidste gang at vi har oplevet at det regner meget så i min sidste runde her

kun opfatter vandløb som noget der har til formål at afvande landmændenes marker men

mange mennesker i det her samfund som deler den fælles natur de fælles

der er rigtig mange steder hvor det faktisk er kommunen

i kommunen der betaler for at vandløbene renses op selv om det er landmandens marker der har gavn af det

så mange skatteborgere betaler for de vandløb vi

på sin plads at de også får noget natur at de også får noget af den skønhed og at de

en ordentlig vandkvalitet i de vandløb der er i danmark

klimatilpasning kommer til at spille en rolle der vil være steder hvor man

det her bliver et arbejde som jeg kommer til at lave åbent og i fællesskab med interessenterne

ministeren ville rulle hele eller dele af planloven tilbage og jeg vil gerne

nogle særregler for ni og tyve kommuner som gav en meget skæv og ulige konkurrence mellem kommunerne man sagde at det havde til

at hjælpe yderområderne men det var faktisk ikke yderområderne det hjalp

komme af med det meget store bureaukrati og samtidig at sikre nogle nye muligheder ude i landdistrikterne og det glæder jeg mig meget til at præsentere

ministeren forventer at der er noget mere konkret

at ministeren forventede at flere kommuner ville få gavn af de ting som den tidligere regering havde

er andre end de ni og tyve kommuner der har nogle områder er hårdt ramt og derfor skal vi selvfølgelig

skaber en meget ulige konkurrence men faktisk skaber lighed for loven i det her land og sikrer at det så når vi tager særlige hensyn virkelig er

formentlig også at venstre vil gå konstruktivt ind i det her arbejde

eventuelle forhandlinger så vi kan se på om ikke vi kunne få lavet en fælles planlov i det her land det har altid været det bedste for landet og det var en uskik at man valgte at gøre det her

den daværende opposition men som regering har vi selvfølgelig tænkt os at prøve at hvad vi kan for at få den nuværende opposition med sådan

er også steder hvor tingene

måske fordi man afventer hvad ministeren vil

der jo står andre derude som

ville ændre på tingene her til sidst vil jeg

selvfølgelig bliver håndteret ud fra

gældende lov så det skulle ikke holde nogen tilbage fra at komme

skal jeg forstå ministerens svar sådan at

indkommet inden ministeren ytrede ønske om

sådan at der ikke er projekter som sådan set lige nu er i projekteringsfasen hvor der er investorer der er i gang og kommuner der planlægger

tilsagn fra ministeren om at projekterne bliver færdigbehandlet

at den planlovændring som den tidligere vk regering lavede og som jo

skal gælde alle kommuner i venstre har vi hele tiden ønsket at vi kunne liberalisere planloven yderligere og give flere muligheder til kommunerne

de få kommuner som det lykkedes

den nuværende regering taler om at ændre nogle ting så oplever

planlægning er til for at sikre sammenhæng planlægning er til for at sikre at der bliver taget hensyn til naboer at der bliver taget hensyn til den samlede udvikling at man kan lægge erhvervsområder hvor det er hensigtsmæssigt at have erhvervsområder at infrastrukturen kan bære at man ikke ødelægger landskaber og natur nogle af de værdier allerstørste ude i yderområderne

for venstres vedkommende hele tiden har ønsket at man liberaliserede planloven yderligere at man gav kommunerne nogle flere planlægningsredskaber og en større frihed på det her område hidtil har det ikke være sfs politik så det ville da være skønt hvis det var blevet det men jeg

i landdistriktsområder hvor vi jo gav mulighed for at hvis en lille virksomhed

på en landejendom det kunne være en lille tømrervirksomhed eller andet

der netop gav mulighed for vækst og beskæftigelse i

derfor vil jeg blot være helt sikker på at det ministeren

ikke reelt set dækker over at ministeren har tænkt sig at forringe kommunernes mulighed for frit

at styrke beskæftigelsen i de dele af landet hvor vi har allermest behov for

bekræfte at de ansøgninger der er kommet ind også vil blive færdigbehandlet under den nuværende lovgivning så

konservative der lavede en skalbestemmelse

skade det samlede billede af både byen og

landskabet jeg ved godt at venstre gerne vil liberalisere planloven men jeg synes ikke

spanien og bygger vores kyster fuldstændig til med hoteller jeg synes ikke

man får nogle døde bymidter og nogle landsbyer uden

og med til at dæmonisere al form for planlægning sådan som

noget liberalistiske tilgang til planlægning

på dagsordenen der er besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene jeg skal lige oplyse at

og tre og fyrre af jens henrik thulesen dahl til skatteministeren

det vil blive besvaret som nummer femten eller i virkeligheden nummer tretten for

en og halvtreds opført som nummer elleve og tolv til justitsministeren af karsten lauritzen udgår efter ønske fra spørgeren det første spørgsmål er til statsministeren af herre martin geertsen

hvorfor herre henrik sass larsen ikke kunne blive minister i den nuværende regering når nu statsministeren til

andet tv to den niende maj to tusind og tolv udtaler at jeg tror aldrig der er nogen der har sagt at henrik sass larsen er en farlig mand

jeg spørgsmål der vedrører det meget omtalte sikkerhedstjek af

utallige spørgsmål om emnet både her i folketingssalen i skriftlige besvarelser og også i samråd derfor må jeg

jeg

ikke har en tradition for at statsministre kommenterer den procedure der anvendes ved sikkerhedstjek af kommende ministre det er en fornuftig og en rigtig tradition som jeg har valgt at videreføre så jeg håber at spørgeren har forståelse for at jeg af principielle årsager ikke vil kommentere den procedure der anvendes ved sikkerhedstjek af ministre og i forhold til den konkrete diskussion om sikkerhedstjek af herre henrik sass larsen så hverken kan eller vil jeg kommentere den fordi det

gruppeformand hos socialdemokraterne

er nogen partier som kan have en kapacitet som herre henrik sass larsen gående rundt uden at bruge ham til noget fornuftigt men det som

er at man som herre henrik sass larsen kan blive vraget som potentiel minister for mindre end

og så lige pludselig som en fugl føniks stå op af asken og nu

bestride en post som jo næsten må siges at være vigtigere end en end en ministerpost nemlig en gruppeformandspost i danmarks næststørste parti vi har her at gøre med en mand herre henrik sass larsen som for

syv otte måneder siden var så farlig at han ikke kunne bestride en ministerpost i kongeriget danmark og nu er han så så lidt farlig at han faktisk kan blive

gruppeformand for danmarks næststørste parti se det er det der er det principielt vigtige og grunden til at det her spørgsmål bliver rejst igen

fra september oktober to tusind og elleve og så frem til nu

er herre henrik sass larsen blevet mindre farlig om jeg så må sige fra september oktober to tusind og elleve og til nu det er det ene spørgsmål hvad er det der er sket i den mellemliggende periode det synes jeg er principielt vigtigt ikke af polemiske årsager men fordi vi har at gøre med vigtige sager vi har at gøre med politiets efterretningstjeneste

i kongeriget danmark så det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål til til statsministeren

om statsministeren mener at det var en forkert vurdering

en forkert vurdering ikke at

henrik sass larsen med i en

regering og gøre ham til eksempelvis finansminister som han ellers så vidt jeg har kunnet læse både på og mellem linjerne

må stå helt for ordførerens egen regning

de udtryk og det ligger mig egentlig ganske fjernt så det står helt for ordførerens egen regning hvordan han opfatter

i munden at jeg har brugt den slags udtryk så det vil jeg gerne understrege meget kraftigt

at tillidsposter i den enkelte

og det er sikkert også spørgeren bekendt at det forholder sig sådan det er den socialdemokratiske folketingsgruppe som helt enstemmigt har valgt herre

til at gøre brug af herre henrik sass larsens kompetencer som gruppeformand så

i virkeligheden ikke længere der var en ministerudpegning for syv otte måneder siden nu har vi en gruppeformand hos socialdemokraterne der er ikke så meget mere at sige

blande mig i den her sag medmindre det var et spørgsmål om

anden form for coverup i forhold til en regeringsdannelse her i

når statsministeren siger at jeg ikke skal skyde statsministeren i skoene at statsministeren har anvendt udtrykket farlig om herre henrik sass larsen

sådan set med på det men et eller andet må der jo

havde foretaget sig noget som gjorde at han ikke kunne være minister i en dansk regering det undrer

der bad mig om at se bort fra ham da jeg skulle udpege ministre så er den

set ikke så meget længere for

herre henrik sass larsens afbud i anførselstegn til at indtage en ministerpost i i den socialdemokratiske regering hvordan i alverden hænger det så sammen statsministeren kunne

set bare have sagt herre henrik sass larsen jeg accepterer ikke din undskyldning for ikke at være minister i en

socialdemokratisk ledet regering du har bare at komme med på holdet

der udnævnes til minister det er

er ikke nogen andre der udnævner ministre det er ikke

efterretningstjeneste ikke nogen andre det er statsministeren det er mig

gennemdiskuteret den på alle mulige måder i folketinget og

over andre grunde til at henrik sass larsen ikke kunne beklæde en ministerpost jævnfør statsministerens udtalelser til tv to den niende maj to tusind og tolv om at henrik sass larsen ikke er en farlig mand

stiller det samme spørgsmål igen og igen får man også stort set det samme svar derfor skal jeg sige

at statsministre ikke kommenterer den procedure der anvendes ved sikkerhedstjek af kommende ministre det synes jeg er en fornuftig og rigtig tradition og den har jeg valgt at videreføre hvis herre martin geertsen er i

også godt understrege det jeg sagde i besvarelsen af det forrige spørgsmål som

indstiller til dronningen hvem der skal udnævnes som ministre så

ikke at kunne deltage i en socialdemokratisk ledet regering og mere og mere tyder jo på at der er meget meget lidt at komme efter i bestræbelsen på på daværende tidspunkt at holde herre henrik sass larsen uden for en socialdemokratisk ledet regering

sass larsen kunne ikke blive minister fordi der var et eller andet galt hvad det så

kan vi jo ikke få at vide men der var dog ikke mere galt end at han så som nævnt før kunne blive gruppeformand for danmarks næststørste partis folketingsgruppe det er den ene del der gør at sagen så at sige falder fra hinanden den anden er at det tilsyneladende kunne jeg se på ritzau her for få minutter siden er sådan at den såkaldte kampsag fra køge

når det mere og mere tyder på at der ikke rigtig er noget at komme efter i den sag

i pets informationer er noget argument for at holde herre henrik sass larsen uden for en regeringsdannelse kan man vel ikke fortænke både mig og andre i

være andre grunde til at herre henrik sass larsen ikke kunne blive minister i en socialdemokratisk ledet regering kunne der være politiske grunde til at herre henrik sass larsen ikke kunne blive

en socialdemokratisk ledet regering

være partier i regeringskonstellationen som ikke brød sig om at herre henrik sass larsen skulle være

er statsministeren ikke enig i at når statsministeren ikke vil forklare hvorfor herre henrik sass sass larsen ikke kunne blive minister

at gå ind i den slags spekulationer det her er jo ikke for sjov det er rent faktisk en alvorlig sag og jeg synes egentlig at venstre som det store parti det er bør respektere at der i danmark er en tradition for at statsministre ikke kommenterer det sikkerhedstjek der er i forhold til kommende ministre

at acceptere at statsministre ikke kommenterer det sikkerhedstjek jeg synes det er en fornuftig og en rigtig tradition

hvorfor er det at venstre ikke accepterer at der er en sådan tradition

af herre henrik sass larsen

kommentere det fordi det jo netop er en sag

der indgår personfølsomme oplysninger det er oplysninger

handler om andet end ganske regulær politisk polemik

handler nemlig om at statsministeren bygger sin vurdering af hvorvidt herre henrik sass larsen kan blive en del af en socialdemokratisk ledet regering på

det er en alvorlig sag hvis det er sådan at statsministeren har holdt politiets efterretningstjeneste ud i strakt arm for at undgå herre henrik sass larsen som en del af en socialdemokratisk regering jeg spurgte før

spørge igen hvad i alverden er det der er sket siden herre henrik sass larsen blev undergivet det sikkerhedstjek forud for regeringsdannelsen i september oktober måned

at man lige pludselig kan tage herre henrik sass larsen til nåde og gøre ham til en central del af det parlamentariske grundlag for den siddende regering statsministeren kan vel ikke fortænke nogen i at undre sig over det hændelsesforløb

de her meget fantasifulde spekulationer

det der er sagens kerne og det ved ordføreren også godt

skal have en sikkerhedsgodkendelse og ikke bliver sikkerhedstjekket i

dem vælger jeg ikke at kommentere det har mine forgængere heller ikke gjort jeg vælger at fortsætte den tradition

godt forstår at der er nogle omstændigheder ved sikkerhedstjek

at man ikke kan kommentere dem fordi der er tale om fortrolige oplysninger jeg tror

fortsat ikke har svaret på hvad det er der er sket siden

september oktober måned

er sket noget som helst derfor beder

set bare i al stilfærdighed statsministeren om at redegøre for hvorfor i alverden

herre henrik sass larsen kan blive formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe jeg antager nemlig at hvis de informationer som statsministeren er i besiddelse af og som jeg ikke

i besiddelse af om

henrik sass larsens almindelige

i forhold til hvad han har gjort så havde man næppe sat ham i spidsen for danmarks næststørste partis folketingsgruppe og igen det kan man vel ikke fortænke nogen i at undre sig over

det er derfor at nogle selvfølgelig kommer til den konklusion at statsministeren har holdt politiets efterretningstjeneste ud i strakt arm for at undgå herre henrik sass larsen som minister i danmark

tidligere jeg vil af principielle årsager ikke kommentere den procedure vi har for sikkerhedstjek af kommende ministre det har tidligere statsministre ikke gjort og det agter jeg heller ikke

at tillidsposter i

folketingsgrupper ikke kræver en sikkerhedsgodkendelse så enkelt

af et fælles færgesekretariat for de danske småøer og dermed imødekomme et stort ønske på

øge tilskuddet til de kommuner som har øer inden for kommunegrænsen

fordeles efter og så skal de bruges på at

det som vi i dansk folkeparti godt kunne tænke os ved et fælles færgesekretariat er netop de her stordriftsfordele ved at man så kan købe fælles olie ind og fælles forsikringer

der kunne jeg godt tænke mig at høre om det også er en del af planerne og om det ligeledes er en del af planerne at de otte og firs

kommuner som har øer inden for kommunegrænsen er de midler vi gerne

at øge tilskuddet til de kommuner som har øer inden for kommunegrænsen så vil vi selvfølgelig

nogle muligheder i fællesindkøb både af

skal til reparation reparation kan flytte en anden færge hen et andet sted

at af vores infrastruktur til at fungere

har valgt at give kommunerne endnu flere penge til det i stedet for at samle det hele i et fælles færgesekretariat

det var færgesekretariatet der fik hele det tilskud så det var færgesekretariatet der drev færgerne altså stod for billetpriser drift vedligeholdelse og og

også for indkøb af ekstra færger så det var samlet der jeg kan ikke lige se ideen i det her med

give kommunerne endnu flere penge til deres færgedrift og samtidig lave et færgesekretariat kan ministeren fortælle lidt mere om hvad

at et færgesekretariat så mere præcis skal have af funktioner når der kun ryger endnu flere penge ud til kommunernes drift af færgerne

få ting til at fungere hvis der er en ø inden for kommunen og at sørge for

regeringen synes ikke at vi skal have statslig færgedrift eller at vi skal have en centraliseret statslig ordning som skal stå

er en væsentlig kommunal opgave at sørge for at

er en infrastruktur over vand ligesom man sørger for at der er en infrastruktur over land

alle kommuner om man så må sige er solidariske med dem

så håber jeg da at vi i fællesskab kan glæde os over

når regeringen nu sammen med enhedslisten har givet kommunerne

en pose penge ekstra er det så ikke også rigtig rigtig vigtigt at vi kan være sikre på at de her

kun går til færgedriften

øremærkes til det eller vi kunne have det alternativ at kommunerne

simpelt hen kørte med åbne øregnskaber så øboerne til enhver tid kunne gå ind at

hvordan det ser ud om pengene rent faktisk også er brugt på øerne

det vi hører fra de små øer er at det

desværre ikke er alle kommuner der der lader alle pengene gå til den ø

som vi har givet dem penge til det er hvert fald en af

være kommunernes opgave at råde over de her ekstra færger så

et færgesekretariat der står for de her ekstra færger

en øremærkning vi ønsker at kommunerne tager ansvar

det ville være underligt hvis man sagde at

ikke fordi vi synes der skal laves et færgeregnskab hvert evig eneste år men fordi vi synes at

måske er der også nogle nogle myter som skal tilbagevises

synes at der er grund til at glæde sig over

som danske skibe har tilfangetaget ved afrikas horn

det åbne hav er ikke nogen let eller enkel opgave mulighederne for retsforfølgning og domfældelse afhænger blandt andet af bevismaterialet ligesom i alle andre retstilfælde

tidsmæssige rammer og det kræver ikke mindst en omfattende diplomatisk indsats

gør retsinstanserne i de lande vi overdrager formodede pirater til det også og sådan skal det i sagens natur også være ellers ville danmark jo slet ikke kunne overdrage formodede pirater til andre lande

tilsammen tilbageholdt cirka halvfems formodede somaliske pirater af disse er det lykkedes at overdrage seks og tredive til retsforfølgning

er da også det land for hvem det indtil videre er lykkedes at overdrage flest tilbageholdte til retsforfølgning

række sager i både kenya og seychellerne med de nævnte seks og tredive formodede pirater som er overgivet fra dansk side det giver derfor ikke et retvisende billede alene at se på hvor mange

indtil nu er blevet dømt for at få et præcist billede af hvordan det går med de danske bestræbelser på at retsforfølge pirater må man selvsagt også se på hvor mange formodede pirater

dømte i holland det er også vigtigt at huske på at det forhold at danmark tilbageholder formodede pirater ikke automatisk betyder at der i alle tilfælde er grundlag for at overgive retsforfølge og dømme de tilbageholdte som i alle andre straffesager gælder det at der skal være tilstrækkelige beviser for at kunne indlede retsforfølgning

de tal der er kommet frem om at det er en forholdsvis lille procentdel meget lille procentdel af de pirater som danske skibe har taget og som jo truer

er flere der er blevet overdraget til retsforfølgning men ingen ved jo så om de pågældende bliver

bekymret for det i dansk folkeparti er selvfølgelig de beretninger vi har fået fra fra søfolk og deres organisationer om at det faktisk er sådan

pirater der har lavet piratangreb

begår nye angreb og det er jo

at nogle mennesker der bevisligt har

og så laver nye piratangreb det er er dog rimelig grotesk må man sige vil så spørge udenrigsministeren om om ministeren ikke er

være meget demotiverende for både det danske krigsskib i området og handelsflåden at man løslader pirater fordi der ikke findes nogen mulighed for at retsforfølge dem

godt kunne tænke mig regeringen gik mere aktivt ind i

sikre at pirater

for ellers risikerer vi altså danske søfolks

og vi risikerer at den indsats der ydes af det danske krigsskib i området er spildt arbejde fordi

folk der begår pirateri

i fængsel det afhænger af om beviset bærer

styrer det her område men det virkelig store paradoks

vi har diskuteret det nogle gange før er at vi aldrig nogen sinde har haft så mange pirater der er fængslet som tilfældet er i

gidsler der er taget til fange hver eneste af dem er en for meget

jo et udtryk for at det også på den måde virker problemet er så at jo bedre det virker jo mere løber vi på grænserne af kapaciteten

det er jo derfor vi også fra dansk side yder en meget stor indsats for

indsamle det nødvendige bevismateriale i de her sager herunder vidneforklaringer således at både anklagemyndighed og domstole får den bedste mulighed for at afgøre sagerne

retsbygning i mombasa det gjorde det muligt for retten at foretage vidneafhøringer på video af iranske fiskere i teheran i en af de straffesager der

derfor bare for at slå det fast retsforfølgning og straf er fortsat et helt centralt og væsentligt led i strategien for bekæmpelse af somaliske pirater men det er samtidig

at anerkende at straf ikke er det eneste redskab vi skal fokusere på og at den indsats der består i at afskrække afværge

og befri gidsler også er en meget vigtig indsats

men det ændrer jo ikke ved at

i så stor stil som der er tale om ved afrikas horn

med det internationale samfund

på de ruter der er de mest optimale og

er da en skandale og derfor er

at man gør det optimale også fra dansk side for at sikre at de pirater

det for nogle lande der kan overtage retsforfølgelsen

paradokset skyldes at indsatsen

lykkedes bedre end det gjorde for et år siden så ville vi heller ikke have

i retssystemet eller i fængslerne

den paradoksale baggrund for det problem vi står med nu

at have langt flere pirater

en hundrede pirater bag lås og slå i mere end tyve lande verden over det er det ene

er det så er sådan at danmark klarer sig dårligere

vi har overdraget seks og tredive til retsforfølgelse i henholdsvis kenya og seychellerne som er de lande som vi har haft det tætte samarbejde med

at danmark er det land for hvilket det indtil videre er lykkedes

at kvittere for den indsats som jo ikke er regeringens indsats men som først og fremmest er absalons indsats dernede de gør en flot indsats det er derfor danmark ligger så flot i den internationale statistik som tilfældet er

selvfølgelig gør absalon en fantastisk god indsats er jo også derfor at skibet ad

forhåbentlig skal være der i længere tid for netop

de pirater som laver de her angreb men det ændrer jo bare ikke ved selv om det

man beholder en del af de pirater som man

de her ruter kan fortælle at det faktisk er nogle af de samme pirater

har løsladt og det er så stadig væk flertallet man løslader

uanset at det

på en måde hvor nogle af de aktører der er i området gør en god indsats

fordi man her i to tusind og tolv ikke frit kan besejle verdenshavene

der er pirater der agerer det uvæsen må regeringen da også

af det arbejde der bliver udført tallene taler jo også deres tydelige

men vi er jo ikke ved vejs ende

er ved vejs ende med det her men jeg takker alligevel for anerkendelsen af at danmark yder en indsats der ligger over

andre lande og at en del af problemet skyldes at vi simpelt hen har en tusind en hundrede

på noget tidligere tidspunkt det betyder så også at der er langt færre gidsler og det er måske det helt afgørende men vi skal jo videre vi skal videre med

at udvide fængselskapaciteten i området så vi er bestemt ikke tilfredse men jeg

at vi måske så i fællesskab kan være enige om

er på den rette vej problemet er bare at

vi ikke har løst det endnu men det arbejder vi ufortrødent videre med

retsforfølge tilfangetagne pirater og samtidig lade piraterne afsone straffen på sådanne skibe

at sikre retsforfølgelse af formodede pirater det er derfor også et spørgsmål der gennem længere tid har været

blandt de mange lande

i de internationale bestræbelser på at sætte ind over for pirateri fns særlige juridiske rådgiver i relation til pirateri ud for somalias kyst jack lang afgav i januar to tusind og elleve en rapport til fns sikkerhedsråd med en gennemgang af en række forskellige

blandt de midler der behandles i rapporten er en form for international domstolsmekanisme som vel blandt andet også er det

spørgeren refererer til her jack langs rapport har efterfølgende været behandlet både i sikkerhedsrådet og i den juridiske arbejdsgruppe under den internationale kontaktgruppe for pirateri ud for somalias kyst som danmark er formand for selv om nogle lande i arbejdsgruppen ønsker at holde alle muligheder åbne har der indtil videre været meget bred enighed om at den mest effektive måde at sikre retsforfølgelse af pirater på fortsat er at retsforfølge ved eksisterende nationale domstole i regionen med støtte til kapacitetsopbygning i disse lande det hænger først og fremmest sammen med at etablering af internationale domstolsmekanismer erfaringsmæssigt er meget langsommelig

det har også været den danske holdning og den holdning er uændret og

den tilgang som sikkerhedsrådet har fokuseret på derudover er det på ingen måde givet at fn overhovedet ville kunne påtage sig at nedsætte en sådan international domstol på åbent hav da det ville være særdeles ressourcekrævende samtidig vil det i øvrigt rejse en række juridiske betænkeligheder idet intet idet intet enkeltland vil være ansvarligt

være med at tilføje at vi jo ikke har de allerbedste erfaringer med domstole og fængsler

på den udfordring der er man forsøger forskellige ting men det er stadig væk

regeringen forsøger på er har jeg forstået

at man ud over kenya og seychellerne nu vil prøve at gå til et

for for at se om man kunne få hjælp der men uanset om man så

engang i fremtiden nogle aftaler med eksempelvis

om at modtage pirater så vil de næppe modtage alle de

pirater som der er tale om så der er brug for en alternativ løsning og jeg forstår egentlig ikke

som en stor søfartsnation med mange skibe som arbejder for danske rederier

etablere en international domstol som får dømt de her pirater

meget meget lille del af det samlede antal pirater så skulle man egentlig

gode forslag til hvad man så kunne gøre i og med at de bestræbelser

har været forholdsvis sporadiske det tror jeg udenrigsministeren må erkende ideen er jo så at man i lighed med

danmark gjorde da vi havde store kapacitetsproblemer

på den baggrund ville det måske være lidt underligt pludselig

nylig blevet muligt at sikre overførsel af de første dømte pirater fra seychellerne til et fængsel i somalia denne overførsel

et stort fremskridt i de internationale bestræbelser på at løse problemet med manglende fængselskapacitet

lande der påtager sig at retsforfølge hvis vi kan løse udfordringen med fængselskapacitet i somalia tror jeg det kan blive en nøgle til at få flere lande i regionen til

retsforfølge bekymringen hos landene er jo ikke så meget retsforfølgning men snarere udsigten til at skulle huse de domfældte pirater i en årrække og

så afgørende at vi udvider fængselskapaciteten i somalia jeg vil godt sige tak for

man i øvrigt forsøgt i årevis jeg husker en dansk udviklingsminister der var på besøg i somalia for noget tid siden uden at det dermed har affødt at der er en

skulle vi så ikke prøve at kigge os om efter om der er nogle andre ting i værktøjskassen og hvorfor er det så galt

et skib hvor man jo ikke er afhængig af at der er bestemt land

samarbejder på en bestemt måde men hvor det internationale samfund fordi man nu har fælles problemer går sammen om at sige

det vil være en forholdsvis overkommelig økonomisk foranstaltning og det kunne medføre at man i

kunne sørge for en afsoning og en retsforfølgning det er jo relativt

er jo ikke noget der er svært

en krydser eller hvad det nu skulle være har kort været vendt i den internationale juridiske arbejdsgruppe hvor det dog hurtigt stod klart at det ville rejse en lang række spørgsmål ikke alene af praktisk og sikkerhedsmæssig art men også af juridisk

det spor der består i sammen med fn at opbygge den nødvendige fængselskapacitet i somalia og så overføre dømte somaliske pirater hertil det er som sagt allerede i rigtig god gænge ikke mindst

jo sagtens forestille sig at man ligesom da danmark havde meget store problemer med modtagelsen af asylsøgere indrettede et skib der så lå i havnen i

som er et venligtsindet land vi har et godt samarbejde med men som altså bare ikke har den fængselskapacitet der skal til og så kunne man

opbygge sådan en kapacitet igen for at retfærdigheden skal kunne ske fyldest og

for staten der har et krigsskib sejlende rundt

men også for handelsflåden hele taget

og som laver et rigtig godt stykke arbejde

og så gør vi det jo ved at sikre aftaler med lande om at retsforfølge nabolandene kenya og seychellerne er de to store har vi lavet aftaler

i diskussionen her vel i virkeligheden er om skal fortsætte det arbejde vi er i gang med med at opbygge fængselskapacitet i somalia på land

helt nyt i modstrid med internationale anbefalinger oven

etablere det til søs det er vel i virkeligheden den store

befinder os det helt rigtige sted men når det er sagt

en fælles interesse i at sikre at vi kommer pirateriet

er stillet til finansministeren af fru

eus budget for perioden to tusind og fjorten til

tyve ikke opnår den rabat

en milliard kroner om året vel at mærke som indgår i finansieringen af regeringens to

det skal man jo benytte enhver god lejlighed til at de principielle synspunkter der ligger bag den danske regerings ønske om en eu rabat på en milliard

det er noget jeg tror samler meget bredt i folketinget

det der er tilfældet lige i øjeblikket når man ser på tallene er jo at danmark betaler andre velhavende landes rabatter altså der er lande som får rabatter

derfor har vi jo det synspunkt fra regeringens side at vi ideelt set

jeg selv fremført med kraft på det uformelle ecofin møde i københavn

med den tidligere regering altså det var jo tidligere finansminister claus hjort frederiksen der kom med forslaget

fra finansministerens eget parti fra

det ville være dybt uansvarligt at regne det ind i en to

nuværende udenrigsminister sagde på det tidspunkt at det ville være funny money og dan jørgensen nede fra europa parlamentet mente at det var fugle på taget når man indregnede det i en

tyve plan hvor man jo ikke var sikker på at få rabatten det er faktisk derfor jeg har stillet spørgsmålet

på daværende tidspunkt var var herre claus hjort frederiksen meget klar i mælet og

det er med min forståelse i hvert fald det samme som at sige jamen får vi ikke rabatten nedlægger vi veto mod

hvis man ikke direkte kan svare vi

meget åben vi skitserer klart at her er nogle opgaver der udestår

den her eu rabat hjem vi skal have begrænset forsvarets udgifter med to

godt man kan diskutere om det var den mest hensigtsmæssige

side at melde ud lang tid i forvejen

jeg oplever at vi er kommet ganske godt i vej

den måde vi har turneret det på jeg anser det for usandsynligt at vi

er enige om alt andet end en rabat til danmark

og tyve plan altså da vk regeringen

kunne man ikke regne pengene ind

tyve plan som jo på samme måde som den nuværende regering siger

for det er og tyve planen jo det er jo ikke noget

det er jo det jeg hører finansministeren sige det er et mål det er nogle ting som vi arbejder på og det her skal lykkes frem

kunne man altså ikke man kunne ikke regne det ind derfor synes jeg jo at det var prisværdigt at den

claus hjort frederiksen gik ud og sagde jamen det er alternativet vi skal have den rabat ellers må vi jo lade være med at stemme for budgettet

nedlægge veto det må være muligt at kunne få et ja eller nejsvar

på baggrund af nogle initiativer som man jo ikke nåede at realisere

der står det meget tydeligt i

åbent og ligefremt

er redeligt nok

der er bestemt ikke to streger under facit og at det så bare er noget man arbejder på det var jo det der var det helt konkrete ved den tidligere regerings to

der skulle komme ind og netop

var man altså indstillet på

vi ved ikke helt om den holder den er i øvrigt sendt en tur til eu så de også kan kigge på den jeg tror at herre jens joel kaldte det for en vejrudsigt og det er jo altid rart at få vejrudsigter

jo fuldstændig ligegyldigt at sende noget hvis man ikke helt

det kun forhandlingsstrategi der gør at man siger at man

vil nedlægge veto over for budgettet

som det er fremgået en anden vurdering af hvordan man mest hensigtsmæssigt

interesser og så har jeg en mere ligefrem måde

det lyder som følger kan ministeren bekræfte at ombudsmanden gentagne gange har rykket justitsministeriet for svar angående

herre henrik sass larsens sag og kan ministeren redegøre for hvorfor ombudsmanden stadig

ombudsmand og mit udgangspunkt er sådan set at folketingssalen ikke er det rette forum til drøftelse af verserende ombudsmandssager det håber jeg at spørgeren er enig i

i sagsbehandlingen af den konkrete sag det er et billede som jeg ikke kan genkende og lad mig derfor bidrage til at bringe fakta på plads justitsministeriet traf sidste år den syttende oktober afgørelse i den sag hvor herre henrik sass larsen har anmodet om aktindsigt hos justitsministeriet

ombudsmanden anmodede herefter den syvende december justitsministeriet om en udtalelse den ottende februar sendte justitsministeriet sin udtalelse til ombudsmanden herefter er der sket følgende i sagen to medarbejdere fra ombudsmanden gennemgik den sjette marts i justitsministeriet det materiale som klagerens aktindsigtsanmodning retter sig mod ombudsmanden anmodede den trettende marts justitsministeriet om en supplerende udtalelse i sagen det er altså godt to måneder siden at justitsministeriet blev anmodet om den supplerende udtalelse for omkring tre uger siden kontaktede ombudsmanden

om sagen på baggrund af denne samtale orienterede ombudsmanden den seksogtyvende april to tusind og tolv klagerens advokat om at justitsministeriet

karakter anmodet om at modtage

og senest inden udgangen af denne uge og det kan endelig oplyses

i mandags sendte den supplerende udtalelse til ombudsmanden det var forløbet af sagen

folketingssalen efter min opfattelse ikke det rette forum at drøfte konkrete klagesager hos folketingets ombudsmand

opfordre til at vi nu overlader

ind til det jeg spørger ind til er justitsministeriets

stor vægt på i regeringsprogrammet netop er at

og at at man derfor også vil

står helt klart på side seks og halvfjerds

tiende maj kunne skrive en historie om at justitsministeriet netop havde forhalet den her sag

at berigtige det eller at sige at der her er sket en fejl så er det jo heldigt nok at justitsministeren nu

behandle ombudsmanden på

at der er orden i sagerne herhjemme den institution som vi er berømte for over det meste af verden altså ærlig til justitsministeren

lugter langt væk af at justitsministeren

at forhale en sag så ombudsmanden ikke fik de oplysninger som ombudsmanden

jeg har ikke andet at tilføje end at jeg her har redegjort for

understrege at jeg ikke kan genkende det billede som

at justitsministeren efter

for hvis man kigger på hvordan justitsministeren normalt kommunikerer

at justitsministeren er bedre til at svare journalisterne end justitsministeren er til at svare folketingsmedlemmer og ombudsmanden

at justitsministeren på den måde bare passivt

er kommet beskyldninger af den her meget alvorlige karakter jeg er fuldstændig enig med justitsministeren

når justitsministeren svarer her i folketingssalen

en anden ting justitsministeren absolut skal huske er at han taler under ministeransvar

spørgsmål hun har stillet mig

slutter med hvorfor ombudsmandens stadig ikke har fået svar

ombudsmanden er blevet rykket for svar

at justitsministeren lige præcis op til i dag

gratulere justitsministeren med men det ændrer jo bare ikke

principielle er at vi har en ombudsmand der gentagne gange har bedt om oplysninger som ombudsmanden

vi har en statsminister der har skubbet pet

foran sig i en politisk fyring og så er det jo egentlig bekvemt nok

kommer frem til rette tid er det ikke lidt bekvemt

de meget grove anklager som fru inger støjberg kommer med her jeg kan bare sige at

med hvorfor ombudsmanden stadig ikke har fået svar og jeg har redegjort for

regeringsførelse at justitsministeriet i månedsvis sylter henvendelser fra ombudsmanden når det tilmed er ministeren der har det koordinerende ansvar for

spørgeren forsøger at tegne af at justitsministeriet skulle have syltet den konkrete sag som der henvises til jeg kan i den forbindelse henvise til min

det øjensynligt bare vil være en høflighedsfrase

en ting på plads er det sandt at ombudsmanden gentagne gange bad om

få de her oplysninger fra justitsministeriet

præmis som spørgsmålet bygger på nemlig at justitsministeriet i månedsvis

ombudsmanden bad om at få de her oplysninger fordi justitsministeren havde syltet sagen

den her udlægning justitsministeren har jo selv lige læst læst det op for få minutter siden men jeg vil godt

lille bog og under afsnittet for god regeringsførelse

på side 76 regeringen vil respektere henstillinger fra statsrevisorerne og ombudsmanden regeringen vil sikre at ombudsmanden og rigsrevisor har adgang til relevante dokumenter hvordan synes justitsministeren det egentlig harmonerer med at vi har en ombudsmand der gentagne gange har bedt om at få de her oplysninger i en så alvorlig sag

mere eller mindre slet skjulte anklager mod diverse personer som

inger støjberg føler anledning til

genkende præmissen for det her spørgsmål det er jo sådan at

generelt skal behandle sagerne

fyldestgørende det er de afvejninger der indgår når offentlige myndigheder behandler

faktuelle oplysninger om at regeringen regeringen

opført sig anderledes end der står i regeringsgrundlaget når det handler om god regeringsførelse

statsministeren nægter at svare på § tyve spørgsmål angående regeringens eget program for god regeringsførelse

derfor måtte møde fuldstændig uforberedte op til samråd jeg var selv

det samråd og det var ministeren selv der undlod at sende

en del ministre overskrider konsekvent den aftalte

svarfrist på seks hverdage for besvarelse af § tyve spørgsmål og

i sagen om udvisningsregler blev korrespondancen mellem kommissæren og justitsministeren holdt hemmelig

indtil information fik aktindsigt på trods af at herre karsten lauritzen i et udvalgsspørgsmål allerede den fjerde april havde efterspurgt

med det man selv siger man vil omkring god regeringsførelse

det her spørgsmål afsæt i et spørgsmål om

justitsministeriet i månedsvis skulle have syltet henvendelser fra ombudsmanden og det er på ingen måde et billede jeg kan genkende og det synes jeg er vigtigt

af herre jan e jørgensen der kommer han det var godt i sidste øjeblik

herre

ministeren at hverken den tidligere vk regering eller den nuværende regering har som politik at sætte børn

i sidste uge her i salen blandt andet besvarede spørgsmål fra spørgeren om

indlede med at henvise til det svar som statsministeren gav på spørgsmålet og det var spørgsmål nummer s

og fem og tres hverken statsministeren eller jeg vil hævde at det var et mål i sig selv for vk regeringen at

så mange fjorten årige børn i fængsel som overhovedet muligt men det var ikke desto mindre resultatet af vk regeringens politik at fjorten årige børn risikerede at komme i fængsel og rent faktisk også i nogle tilfælde kom til at sidde i en arrestafdeling i et fængsel

som vk regeringen var advaret om fra alle sider men som vk regeringen ikke desto mindre også med åbne øjne accepterede som en del af sin egen politik

fra femten år til fjorten år var der rigtig rigtig mange advarsler og modstanden var også stor og det var ikke kun de nuværende regeringspartier der advarede imod at sænke den kriminelle

regeringen selv havde nedsat det der blev sagt dengang var at

blandt andet ville betyde at børn på fjorten år kunne komme til at stifte

en meget lang og indgående debat om

jeg vil undlade at gentage hele den her debat i dag

skulle sættes ned til fjorten år og det var således vk regeringens politik at børn på fjorten år skulle kunne straffes ligesom vk regeringen dermed som en del af sin politik accepterede at børn på fjorten år risikerede at komme til at sidde i fængsler og arresthuse

børn og hvordan

spørger om regeringen vil anerkende at den tidligere vk regering

spurgte ikke specifikt om fjorten årige børn kontra femten årige børn og jeg er sikker på at ministeren er enig med mig i at man er et barn når man er femten

statsministeren sagde i sin første maj tale

nødt til at bede justitsministeren

regering straffede ikke børn med fængsel og jeg går heller ikke ud fra at den nuværende regering har planer

at straffe børn med fængsel

regering måtte acceptere at det ganske kortvarigt kunne være nødvendigt for børn at opholde sig ganske kortvarigt i et fængsel ligesom jeg går ud fra at den nuværende regering også må acceptere at det under visse omstændigheder kan være nødvendigt hvis

som jeg nu har efterspurgt så giver statsministerens udtalelse simpelt hen ikke

sin retorik men jeg synes regeringen har et alvorligt problem hvis man

tilfældet det er det herre jan e jørgensen står og siger og hvad var det der var tilfældet ja det var

sidste uge og

altså opklaret at den tidligere regerings politik kunne medføre at fjorten årige børn

jeg har egentlig et indtryk af justitsministeren som en begavet og dygtig minister så jeg er helt sikker på at ministeren rent faktisk forstår

vidst plan imponeret over ministerens evne

ministeren har et eller andet ønske om at fremstå

som som en en barsk lov og orden politiker på

justitsministre og samtidig vil han også gerne ud og vise at man har

på den ene side og på den anden side og begge dele på en gang altså man blæser og

om ministeren anerkender at den nuværende regering

og en femten årig og det mener regeringen der er

mener at man som femten årig er voksen og

den sondring anerkender vi ikke i venstre vi mener at børn skal holdes helt ude af fængsler og det er altså børn helt op til atten år de skal slet ikke i fængsel

sted at opholde sig det er i øvrigt også det som de fn konventioner vi har tiltrådt siger at vi skal vi skal sørge for at børn der bliver straffet bliver holdt væk fra

vi taler fjorten årige så er der store problemer venstre sætter altså grænsen ved atten år vi mener ikke

børn skal i fængsel heller ikke femten årige børn vi anerkender at det kortvarigt kan blive nødvendigt

jan e jørgensen ganske udmærket ikke mindst efter et utal af samråd om regeringens

genoprette og finde nye balancer i retspolitikken

jeg synes er det positive der er kommet ud af

jan e jørgensen har tidligere indrømmet at man jo med sænkelsen af

komme i fængsel det vil sige

tilfælde kom til at sidde i en arrestafdeling i

jo desværre ikke altid at der kan findes en plads i de sikrede institutioner til de femten til sytten årige kriminelle

at det helt klare udgangspunkt selvfølgelig er at unge under atten år ikke skal placeres i fængsler men i stedet skal anbringes i sociale institutioner det er et helt grundlæggende princip

hvis den unge endnu ikke er dømt men frihedsberøves i forbindelse med efterforskningen i disse tilfælde navnlig i forhold til unge sigtede der endnu ikke

kan det som sagt være vanskeligt helt at undgå at de unge tilbringer tid i fængsel eller arresthus som årsag til en sådan anbringelse peges der fra politikredsenes side navnlig på at det ikke altid er muligt at skaffe plads på en sikret institution til den unge eller at det alene er muligt at skaffe plads på en institution der ligger langt væk fra politikredsen desuden kan den unges egen adfærd jo også føre til at den pågældende anbringes i et arresthus eller fængsel frem for en sikret institution

at den unge tidligere har undveget fra en sikret institution når det er sagt kan jeg tilføje at det er en helt central del af regeringens politik

begrænset omfanget af sådanne tilfælde mest muligt og det er også en målsætning der indgår i aftalen fra november sidste år

den aftale der blev lavet mellem enhedslisten og liberal alliance og regeringen om en bedre balance i rets og udlændingepolitikken

rigsadvokaten også lige nu i samarbejde med politikredsene ved at se nærmere

og justitsministeriet vil i forlængelse heraf sammen med rigsadvokaten og

regering man skal gøre alt hvad man kan for at undgå at børn kommer i fængsel det skal begrænses mest muligt

det i enkelte tilfælde ganske kortvarigt

sætte børn i fængsel så er det jo bare jeg ikke forstår hvad statsministeren sagde i sin første maj tale når statsministeren sagde denne regering sender ikke børn i fængsel for justitsministeren har

at det vil regeringen gøre regeringen vil sende børn i fængsel

regering sendte børn i fængsel nemlig ganske kortvarigt

omtalt tidligere og som var til debat med

og fem og tres at den her regering har den samme politik som den tidligere regering når

den kriminelle lavalder op fordi vi mener at det den tidligere regering gjorde

selvfølgelig også begået af unge hvorfor fordi vi skal undgå at unge

at unge kommer videre i

det jeg spørger til er om der er forskel med hensyn til om man sætter børn i fængsel eller ej for det var det statsministeren sagde i sin første maj tale statsministeren sagde denne regering sender ikke børn i fængsel men justitsministeren har lige fortalt at jo denne regering sender børn i fængsel denne regering sender børn

jeg er enig i at det kan være nødvendigt i ganske sjældne tilfælde men

sender børn i fængsel den forhenværende regering sendte børn i fængsel

begge regeringer er enige om at det skal begrænses mest muligt

en fængselsstraf men hvis man ikke er lige så dybt inde i det her stof som justitsministeren og bare har siddet på græsplænen og hørt statsministeren holde tale måtte man jo tro at den forhenværende regering syntes at børn skulle idømmes fængselsstraf

at børn skulle idømmes fængselsstraf ellers giver statsministerens udtalelser ingen

første maj tale det håber jeg at spørgeren har respekt for jeg vil bare sige

uden at sige for meget tror jeg at det statsministeren har kredset om var

der har spørgeren selv lige før indrømmet at ud over at det skete mod stort set alle anbefalinger

så var konsekvensen altså at fjorten årige børn

i mere klar tilstand end når

stadig væk at justitsministeren snakker udenom

efterhånden oplevet det nogle gange men jeg synes at justitsministeren snakker udenom vil justitsministeren

at børn over femten år bliver sat kortvarigt i fængsel under denne regering

kan man jo ikke samtidig sige som statsministeren gjorde i sin første maj tale at denne regering

fængsel for jo det gør denne regering forskellen er om det fjorten årige

men børn er børn og man bliver ikke voksen fordi man fylder femten

forkert enten ved at påstå at denne regering ikke sender børn i fængsel for det gør den det

justitsministeren lige bekræftet eller også ved at hævde at den forrige regering sendte

børn i fængsel for det gjorde man ikke man straffede ikke med fængsel det kunne være nødvendigt kortvarigt ligesom det kan være nødvendigt for den nuværende regering jeg synes det ville klæde justitsministeren hvis man anerkendte at der måske

at herre jan e jørgensen jo her har

med den tidligere regerings nedsættelse

som skete mod så at sige alle

regeringens egen ungdomskommission

høringssvar og interessenter på området

jan e jørgensen nu har indrømmet det og jeg tager det som et udtryk for at

den debat vi har haft her i dag har blotlagt den dårlige samvittighed som

det her spørgsmål for man ved jo at

den tiende maj to tusind og tolv bekræfter regeringens regeringens opfattelse af

slagtilbud hos en virksomhed syd for grænsen kan bruges til at sige noget som helst om hvilken effekt danske afgiftsstigninger har på blandt andet

det danske afgiftssystem har ingen indflydelse på de tyske priser og selv uden forhøjelsen af ølafgiften per første januar to tusind og tolv

ekstraordinært lave pris på ni og tyve

for en ramme øl give en tilskyndelse til at grænsehandle scanlines tilbud er dog også kun et enkeltstående tilfælde da carlsberg og tuborg typisk koster

ad gangen jeg mener derfor ikke at

tilbud kan bruges til at sige noget som helst om konsekvenserne af regeringens afgiftsstigninger når det så er sagt

nøje følger udviklingen i forhold til grænsehandelen og også er meget optaget af

følge effekterne af de afgiftsstigninger vi

afgiftsstigninger som regeringen har indført her første januar og det er jo også det der gør at det er attraktivt for

at give et endnu stærkere slagtilbud for man ved og man kan se at danskerne bevæger sig syd for grænsen

opmærksom på i den pågældende artikel

og nittentusindnihundrede og firs øl på en dag altså

øl som så på ingen måde bliver afgiftsbelagt danmark bliver betalt moms af eller lignende det er penge som danskerne på grund af afgifterne vælger at lægge i udlandet det er jo det vi har sagt fra venstres side altså at det er bekymrende

de afgiftsforhøjelser som regeringen har gennemført sammen

det er klart at når man rammer et bestemt felt

ville sige hvornår den præcis indtræder men er det her ikke et udtryk for at butikkerne syd for grænsen

nu er der virkelig åbnet for sluserne danskerne har vendt bilen sydpå

give det sidste nøk så vælter det ind med danskere der handler

det har ministeren selv svaret på i forhold til hvor mange

og derfor vil jeg bare gerne høre når ministeren siger han følger det nøje

gøre mig til dommer over hvor mange øl de forventer

det gode tilbud havde nok også været attraktivt uanset

de afgiftsstigninger der blev gennemført på blandt andet øl i forbindelse med finansloven to tusind og tolv

jeg gerne understrege at regeringens økonomiske politik faktisk øger beskæftigelsen og sikrer også nye arbejdspladser i

det er helt afgørende for regeringen når jeg siger at vi følger

naturligvis ligesom også den tidligere regering gennemfører undersøgelser af udviklingen og vi kommer også med en grænsehandelsrapport

klart at hvis der pludselig sker markante skred så er regeringen også parat til

men umiddelbart er der ikke noget der tyder på at balancen er

skatteudvalget som skatteministeren har oversendt den syvende maj det er indtægtslisterne for februar måned to tusind og tolv

andel af årets provenu man har fået ind i årets to første

interessant interessant for tallene viser at mens man sidste år havde fået godt fjorten procent af de forventede indtægter

har man i to tusind og tolv kun fået tolv

og i år har man fået femten procent det er bare to tal der viser at indtægterne i

en lavere andel af den forventede indtægt hele året

første to måneder i to tusind og elleve det synes jeg da må give ministeren anledning til at overveje om effekten af de afgiftsstigninger nu er som ministeren gik og troede

procent til til tolv procent af indtægterne i årets første to måneder

regeringen ikke har justeret på spiritusafgiften for eksempel i forhold til eksemplet men det er helt korrekt at grænsehandelen er en problemstilling vi skal være optaget af det er regeringen også indtil videre med de data vi har må man jo også bare sige at der er en rimelig balance som har været rimelig konstant i de sidste mange år også under den tidligere regering mellem det danskerne grænsehandler for i udlandet og det der grænsehandles for

være at lukke danmark helt inde så vi bliver en lukket økonomi men men spørgeren har jo ret i

opmærksomheden rettet mod om afgifterne har et fornuftigt leje således at vi fremmer sundhedsmæssige målsætninger og sikrer et fornuftigt provenu

risikoen for at ketchupeffekten er trådt i kraft

at så handler folk mere

så fordi de øvrige afgifter får flere danskere til at handle ind syd for grænsen

at overveje eller i det mindste ville prøve

at lave noget ordentligt

ved spiritusafgiften alligevel er indtægterne faldet det indikerer at ketchupeffekten

folk i debatten fremføre at den fedtafgift som den tidligere regering indførte har medført en stigende grænsehandel og risiko for ketchupeffekt så det er jo helt korrekt

tage affære på baggrund af eller om tingene er nogenlunde under kontrol det gør regeringen ved

grænsehandelsrapport når det er sagt

at vi alle sammen får en tilskyndelse til at købe lidt sundere ind lidt mindre alkohol lidt mindre søde sager og på den anden side at bidrage til en

for de stigende skatter og afgifter som regeringen og enhedslisten har pålagt danskerne med finansloven for

skatter og afgifter på finansloven tolv bidrager til en holdbar og ansvarlig finansiering af regeringens politik de øgede skatteindtægter er med til at finansiere initiativer som samlet set reducerer uligheden i samfundet og understøtter regeringens målsætning om at styrke sundheden de skatte og afgiftsstigninger som regeringen indførte

finansloven for to tusind og tolv var nødvendige for at rette op på den forhenværende vk regerings politik modsat vk regeringen vil vi nemlig ikke øge hullet i statskassen den her regering fører en ansvarlig politik den kommende skattereform har stadig den samme målsætning som den hele tiden har haft det fremgår tydeligt af regeringsgrundlaget at regeringen vil gennemføre en fuldt finansieret skattereform som sænker skatten på arbejde markant og som har en rimelig social balance hovedformålet med skattereformen er at give et ekstra skulderklap til de mennesker som dagligt yder en stor indsats på arbejdsmarkedet regeringen vil med den kommende skattereform have et hovedfokus på at almindelige mennesker med almindelige lønninger skal have mere ud af deres arbejdsindsats det fokus står naturligvis i kontrast til den tidligere regerings skattepolitik der primært fokuserede på at sikre skattelettelser til de allerrigeste

det var den tidligere regering der indførte et beskæftigelsesfradrag dog uden sfs opbakning og det var også den tidligere regering der løftede hundredetusinder af danskere ud af topskatten det fik vi ikke meget ros for af sf dengang

man kan så forstå på medierne i går at

det kunne være der var lidt med med historikken og

effekterne af den tidligere regerings skattepolitik som som skatteministeren skulle læse lidt

sige det her har en god forbindelse til det foregående spørgsmål at de skatter og afgifter som som regeringen hævede

blev brugt til at lukke hullet de blev brugt til nye udgifter det er jo fair nok

penge til nye udgifter og ikke til at putte i kassen

er til den enlige pensionist med atp i en lejebolig

som konsekvens af de skatter og afgifter som regeringen indførte med med finansloven

firs kroner som følge af

en hvid pil efter at få noget som helst i forbindelse med

det står i skærende kontrast til de meldinger der har været fra skatteministerens partifælle under åbningsdebatten her i folketinget hvor

diskussionen om hvad nye skatter og afgifter ville betyde

den her regering faktisk ikke bruger penge som ikke

i modsætning til den tidligere regering der jo lod udgifterne stige uden at sørge for at indtægterne passede og dermed skabte den et hul undskyld hvis det var

netop den enlige pensionist

afgifter og ser på den forbedrede velfærd som kommer blandt andet pensionisten til gode

er en direktørfamilie med to børn i en ejerbolig

har defineret borgernes rådighedsbeløb altså hvad

at regeringen har har valgt at ansætte

sige at den enkelte dansker vil få et stigende rådighedsbeløb

gå ned og købe mere mælk købe flere gulerødder eller

fordi der er blevet ansat nogle ekstra pædagoger

kompenseret på anden vis og hvordan

venstres side har den antagelse at at

mennesker til gavn at vi har et stærkt velfærdssamfund

er det interessante i diskussionen

via udvidede forbrugsmuligheder

se sig afspejlet i i kroner og øre der er det

de eksempler som spørgeren fremhæver

for den enkelte dansker for den enkelte familie

som man ikke længere har fordi de nu er blevet opkrævet

og afgifter men til gengæld påstår regeringen at en en helt almindelig gennemsnitlig lo familie

der er flere pædagoger ansat det er da noget notorisk sludder

og købe ind for derfor familiernes rådighedsbeløb

at regeringen vil kompensere de

opleve at der er færre penge i pungen efter at regeringen har været

regerings forringelse af børnefamilieydelsen for familier med flere end to børn

hvad får man så for de penge og hvordan er

hvordan ser regnestykket så ud

landvindinger i forbindelse med indførelsen af en sukkerafgift hvis man eksempelvis pålægger en liter frugtyoghurt en ensartet afgift uanset indholdet af sukker mens strøsukker eller stærkt

forslaget om at udvide afgiftsgrundlaget i chokoladeafgiftsloven med en række sukkerholdige fødevarer er i overensstemmelse med forebyggelseskommissionens anbefalinger kommissionen har peget

på denne model i sine anbefalinger hvor det blandt andet anføres at chokoladeafgiften bør udvides til at omfatte andre produkter med højt sukkerindhold det er meget vigtigt at

at højne folkesundheden fordi et stort indtag af sukker

det er hensigten med forslaget at reducere forbruget af sukkerholdige produkter

jeg også nødt til at understrege at forslaget om at udvide afgiftsgrundlaget med andre sukkerholdige fødevarer end chokolade og slik endnu er på tegnebrættet det er derfor for tidligt at redegøre for hvad de konkrete effekter af forslaget

da den endelige model for afgiften er fastlagt

derfor ikke komme med mere konkrete oplysninger med hensyn til den nærmere model hvilke fødevarer der vil blive inddraget under afgiftsgrundlaget afgiftsatser og så videre jeg må foreløbig henvise til finanslovaftalen for to tusind og tolv hvor det fremgår at afgiften i højere grad skal omfatte varer som tegner sig for en stor del af danskernes forbrug af tilsat sukker og som ikke allerede er afgiftspligtige det er også nævnt i aftalen at varegrupper som syltetøj og marmelade ketchup og sukkerholdige mælkeprodukter som yoghurt og kakaomælk kan blive inddraget under afgiftsgrundlaget dermed er det ikke sagt at

det ikke er relevant at se på andre sukkerholdige fødevarer

med et højt indhold af tilsat sukker

jeg vil mene at det i forbindelse med arbejdet med lovforslaget er relevant at se bredt på produkter som bidrager til danskernes indtag af tilsat sukker

stille spørgsmål hænger det selvfølgelig nok sammen med at det er svært at få nogle klare svar på hvordan det her

og hvilken effekt der skal opnås hvis det handler om sundhed må det også handle om at tilskynde til en sundere adfærd så skal afgifterne jo ikke ramme asier som dels har et lavt sukkerindhold dels ikke er noget der er ret mange der spiser i voldsomt store mængder

nok mere sundhedsrettet at ramme for eksempel de meget sukkerholdige morgenmadsprodukter som specielt børnene spiser vi spiser rundt regnet fyrre kg sukker om året en og tyve

produkter som asier hvis afgiften som det anføres skal være et

tiltag så burde det være muligt at give et svar på afgiftens fordeling vil afgiften blive justeret sådan

sigte mod en sundere adfærd sådan at man for eksempel pålægger afgiften afhængig af indholdet af sukker så meget sukkerholdige yoghurter pålægges mere afgift end ikke så sukkerholdige

med cornflakes med ekstra meget sukker på som morgenmad

model endnu ikke er fastlagt men samtidig understrege at det der jo er regeringens målsætning

den ikke skal være for administrativt besværlig det har spørgerens parti jo også selv haft erfaringer med ved

øges ligesom at de produkter der nævnes for eksempel morgenmadsprodukter også

men årsagen til at jeg ikke kan komme nærmere ind på konkretiseringen er at arbejdet

endelige produktregisteroversigt ikke er klar nu

har yoghurter med meget lidt sukker

yoghurter med rigtig meget sukker i dag har

sukker og man kunne sige at sukkeret måske kunne erstattes med kunstige sødemidler men det holder jo ikke hvis det skal være økologisk kan man ikke

ikke fået tilsagn om at man vil indrette den her afgift på en måde

ikke rammer yoghurten altså så man ikke bliver nødt til

de meget meget sukkerholdige produkter eller til helt andre produkter hvor man selv strør sukker på fordi

at vi i arbejdet med den konkrete model at balancere hensynene og udvikle den bedst mulige model der både tager hensyn til nogle af de problemstillinger som spørgeren er inde på også vedrørende nøglehulsmærket og afsøge mulighederne

forsøger at komme rundt om alle de mange hensyn der

forlyder uden at vi selvfølgelig kan vide hvordan forslaget måtte ende er jo at man vil lave en afgift der går på produktets vægt og det vil sige at uanset om

meget enkel måde vi kan veje produktet og vi kan sætte en en pris på men med alle de her produkter handler det jo også om at der er tilsat sukker

tilsatte sukker man går efter det vil sige at producenterne har ganske ganske glimrende styr på hvor meget sukker der er tilsat det enkelte produkt

hvis man lavede en afgift der var direkte afhængig af hvor meget sukker der var tilsat et givet produkt så ville man

tror ikke det er det rigtige sted her i folketingssalen

der både bliver tid til at høre og

overveje de mange indspark man får fra erhvervslivet samtidig med at der skal udarbejdes en model som er

ministeren sikre flyforbindelsen til bornholm

cimbersterling blev erklæret konkurs om morgenen torsdag den tredje maj to tusind og tolv og allerede samme

det synes jeg faktisk var meget glædeligt flytrafikken inden for eu foregår i dag som udgangspunkt på et frit marked det er i sidste ende den bedste løsning for alle parter når virksomheder og

er det naturligvis på baggrund af den situation der opstod med konkursbegæringen fra cimber air og der er det glædeligt at der så hurtigt blev fundet en anden løsning på problemet sådan at der nu er beflyvning på bornholm

på plads i løbet af ganske få dage men jeg synes samtidig at den situation viser hvor sårbar bornholm er rent trafikalt

er vigtigt for os at vi i fællesskab som samfund sikrer at alle dele af danmark kan fungere og der er bornholm jo i en helt særlig situation

på grund af øens øens beliggenhed og afstand til resten af landet der er mange mennesker som dagligt pendler og har brug for at pendle til og fra

men har arbejde andetsteds

der er flytrafikken jo helt afgørende for at det kan fungere derfor må man jo spørge sig selv om der ikke er brug for at se på en samlet transportløsning

om vi ikke bør overveje at lægge en sikring under flytransporten således at vi siger

en samfundsbegrundet transport hvor vi fra samfundets side må sikre at der altid er

bornholm er i en speciel situation

med fare for at have misforstået

rimelig tilfredsstillende måde igennem en

og hvis jeg ikke husker galt så landede

nye flyselskab omkring klokken tyve om aftenen

sted har vist sig at fungere

færre afgange men hvis man kigger på statistikkerne

at hvis det her kan gøres på kommercielle vilkår som det har kunnet indtil nu så tror

jeg som minister skal følge udviklingen her

der kan også være situationer og sammenhænge hvor det er vigtigt at samfundet også viser at man er

hvor samfundet vil træde til hvis det er sådan at markedet ikke kan løse problemerne

har gjort et godt arbejde i den sag

jeg har også noteret mig at transportministeriet har lavet en samlet analyse af rammevilkårene for transport til og fra bornholm og

hele transportsituationen på bornholm men den viser jo også at det er vigtigt at vi har en samfundsmæssig interesse for

lufthavnen i rønne

det er jo netop for at sikre flytrafikken men så har vi jo i

fra bornholms passagerforening hvori man peger på og det synes jeg sådan set er rigtigt at der er behov for en samlet transportløsning der er behov for

den tidligere regering som dels har æren for rapporten

er vigtigt på mange forskellige måder og er også med til hurtigt at binde landet sammen

sådan at hvis tingene kan fungere uden at vi politikere blander os alt for voldsomt i det

markedsmekanismerne som udgangspunkt løser det her men man kan jo godt forestille sig at man i en samlet vurdering

måde sikrer at samfundet holder hånden under den flytrafik som er helt afgørende så man

mod den sårbarhed der ligger i en situation i fremtiden jeg tror det har noget at gøre med i hvilken udstrækning

vi får flere til at bo på bornholm flytte til bornholm og have arbejde andetsteds i landet altså at de ved at de kan komme frem og tilbage

hvor folk som er afhængige af at flyve til og fra bornholm

nogle konkurssituationer nu er det jo sådan at

bornholm udløber i to tusind og sytten så vidt jeg husker og jeg tror at man i løbet af i år allerede vil begynde

prøver at se samlet sådan som bornholms passagerforening også lægger op til

således at man inddrager flytrafikken i en samlet vurdering af hvad der er behov for for at skabe tryghed omkring logistikken til og fra bornholm først og

passagerområdet men selvfølgelig også på godsområdet for det er vigtigt at virksomheder

til den kommende periode når det gælder færgefart

bornholm er vigtigt for at øen fungerer på mange forskellige måder det synes jeg også vi som folketing og jeg som minister har et ansvar for at være opmærksom på men jeg glæder mig bare

det er den fokus jeg gerne vil have

at det vil gavne den danske flybranches konkurrenceevne og dermed den nationale

som den internationale mobilitet at indføre en flyafgift baseret på hvor mange kilometer man rejser

rasmus prehn foreslår i en artikel på nordjyskedk

spørgerens partifælle

det er jo især i lyset af den meget triste

ret voldsomt

han går endnu videre og siger at det er en flyafgift der skal baseres på hvor langt man skal flyve og det kan jo have stor betydning der

i danmark end fra andre

jo stor betydning for mobiliteten og det er det

for danskere og danske erhvervsvirksomheder hvis man indfører

om om det virkelig er regeringens politik

kunne måske være at give det gode råd at man

vide af hvilke tanker og intentioner

igen tilføje at hvis det gælder afgifter

gik konkurs

ikke så forfærdelig mange timer

herre er fortaler for i nordjyske

ikke vil have stor indvirkning på flytrafikken i danmark både indenrigs

otte hundrede otte hundrede medarbejdere og hvad så indirekte

det viser lidt om at

det er jo lidt svært som fagminister for transportområdet at forholde sig meget konkret til

udtaler sig det vil jeg så skrive mig bag øret

ministeren anerkender at mobilitet og vækst går hånd i hånd

vi derfor skal øge mobiliteten i samfundet for at kunne underbygge regeringens målsætning om at skabe vækst i hele den danske økonomi

vil stå inde for at der

økonomi og at vi ønsker vækst i

spørgsmålet jo vi vil gerne vækst og så

tilføje her at en af forudsætningerne for vækst det

eksempler på er god mobilitet

det næste spørgsmål spørgsmål atten er stilet til miljøministeren af herre jørn dohrmann

som vil medføre urimelige omkostninger for de berørte borgere når kommunerne nedklassificerer offentlige vandløb

er stort set kun vandløb som udelukkende tjener private formål for en begrænset personkreds vandløbene skal desuden være vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbsregulativet ved overdragelsen reglerne blev så sent som i to tusind og elleve strammet af den tidligere regering med støtte fra dansk

har jeg tiltro til at de selvfølgelig overholder lovgivningen

ikke nogen grund til antage at vandløbene ikke er vedligeholdt efter reglerne når de overdrages til borgerne

til vadehavet her starter man med

den store naturgenopretning

i åløbet hele vejen ud til til vadehavet

da man jo ikke har set kommunen være ude at kontrollere de sidste

store omkostninger der er spørgsmålet bare hvordan sikrer ministeren at de her borgere ikke bliver taget som gidsel og hvordan vil ministeren sikre at

og vandløb der primært tjener til afledning af spildevand fra få ejendomme

handler om at de vandløb faktisk tjener nogle få menneskers private interesser

i første omgang hvorfor det er kommunen

meget få private menneskers private interesser

taler vi om her er det to borgere er det fem borgere eller er det fem hundrede

fra det område så hvornår er det privat og hvornår har det en offentlig interesse

ministerens indstilling vi kan konstatere at det

er et spareobjekt for mange kommuner

vandløbsvedligeholdelse over på private

og der kan jeg så forstå at det ikke interesserer

vandet kan komme væk fra vejene og så vil man bare putte det ind under at det her er private formål for så

den lov som dansk folkeparti lavede sammen med venstre og konservative og jeg kan nu forstå på

jørn dohrmann at den lov åbenbart er så sjusket

også forstå at man ikke synes den lov man selv lavede for

jeg mener at den lov der ligger nu er ganske striks der skal være meget præcise kriterier for hvornår kommunen kan nedklassificere hvis der opstrøms ligger et stykke der er kommunalt ejet

ikke nedklassificere den nederste del

og det er meget få steder kommunerne

at nedklassificere jeg synes måske nok at det er fair nok

hvor det hele er private interesser og det er en privatperson der tjener pengene

overdrager de her vandløb med skjulte fejl og mangler det er det

jeg kan forstå at ministeren ligesom synes at det er helt i orden at man overdrager det hele til de private lodsejere jeg spørger bare en gang til vil ministeren ikke godt svare på hvordan ministeren har tænkt sig at sikre at de lever op til den lov

blev vedtaget for cirka en år siden

sige at har man fået noget med skjulte fejl og mangler

de får årligt via bloktilskuddet tilført midler til den her opgave det

til region syddanmark at prioritere hvad for nogle sager pengene skal bruges på grunden til at

overhovedet har været engageret i den her sag bunder i at der for nogle år siden blev givet et

forurening og givet et ekstra bidrag og projektet var rettet mod de to værst forurenede af grupperne i

har ikke ligget aftaler eller hensigtserklæringer om finansiering af yderligere oprensning jeg har nu holdt møde med regionsrådsformanden carl holst og har forstået at regionen ikke i den nærmeste fremtid har planer om at foretage yderligere oprensning derude

respekterer som miljøminister at det er regionens valg

mange andre forureninger i regionen som kræver en indsats fordi de truer grundvandet eller borgerne som bor på en forurenet grund jeg er derfor enig med regionen i at de sidste penge på det igangværende projekt bliver brugt til at få mest muligt gift væk og man får nu fjernet ekstra tredive

år siden afsatte ekstra midler for egentlig

er at ministeren ikke ønsker at sikre at den sidste del af giften

gerne høre ministerens holdning til altså

det er et voldsomt dyrt område at gøre noget ved det er meget meget dyrt at gøre noget ved jordforureninger nogle gange skal der endda bruges meget store

ligger nu hos regionerne ligesom alle de penge

og så må jeg respektere at region syddanmark

komme til bunds i det her

man kan godt sige at vi skal have renset dem op men så skal vi finde fjorten til femten milliard kroner det er en voldsomt stor udgift

jordforurening i danmark nemlig fire hundrede million kroner om året de skal prioriteres ligesom alt andet og vi har lagt den kompetence ud til regionerne og stoler på at de kan gøre det når vi så ser på kærgård plantage vil jeg sige at to tredjedele af giften faktisk er at blive fjernet nu det mener

selv hvis det projekt der var projekteret var blevet

så ville det stadig væk ikke kunne lade sig gøre at bade i vandet

forfærdeligt at der ligger forureninger som den her i danmark men der slæber vi jo rundt på en lang historie

fra regeringspartierne

jeg kan blandt andet nævne at herre troels ravn fra socialdemokratiet havde et læserbrev i den lokale ugeavis

tilbage i december måned to tusind og ti hvor han simpelt hen skrev at den borgerlige regering

opgaverne med forurenede grunde i danmark

en kinamands chance for at gøre

i en ny situation fordi man har en ny regering eller burde man

nu sidder med opgaven de har udviklet store færdigheder på det her område det er dem der løbende skal vurdere hvordan de fire

det bedst at bruge dem på overvågning og monitorering og

ikke løber ud fordi det simpelt hen er voldsomt dyrt og kan være en miljømæssig ulempe

så svært og sørgeligt med de jordforureninger vi har i danmark at hvis vi skulle rense alle sammen

sikker på at vi ville få samfundsøkonomisk mest ud af at sige at vi skulle bruge

jordforurening det synes jeg er mange penge og

en justering af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne lovforslaget vil justere på loven om beskæftigelsestilskuddet som har været gældende siden to tusind og ti som følge af loven fra to tusind og ti er der sket store ændringer i ansvarsfordelingen mellem kommune og stat på baggrund af ændringerne har en tilpasning af den gældende lov været nødvendig

da den kun på den måde vil fungere bedst muligt loven fra to tusind og ti har ikke tilstrækkeligt

kompenseret for kommunernes udgifter til forsikrede ledige samtidig har loven ikke afspejlet udgiftsudviklingen i forsikrede ledige

de respektive landsdele situationen for den enkelte kommune har derfor været præget af stor usikkerhed dette lovforslag vil bidrage til at man nu får udlignet på bedre vis

en forenkling af processen bag beskæftigelsestilskuddet og bidrage til en øget gennemsigtighed venstre hilser selvfølgelig en forenkling af processen velkommen vi mener at det er altafgørende at loven tilpasses den udvikling som vi har på området lovforslaget er fremsat på baggrund af en aftale mellem regeringen dansk folkeparti det konservative folkeparti og venstre

ser på i dag med beskæftigelsestilskuddet er jo i virkeligheden en ordning som stadig

ret gammel

gå ind og justere og rette til så vi sikrer en mere præcis ordning

planlægge arbejdet efter jeg synes det er rigtig positivt at det er en justering som bliver bakket op af et meget bredt flertal i folketinget jeg er også

de justeringer vi har foreslået og som ligger i det her

fuld kompensation på landsdelsniveau for kommunernes

i fordelingen af det her tilskud i den tidligere ordning

netop det problem at ordningen kunne føre til regionale skævheder og det betød at

var en vis underkompensation af for eksempel nordjylland på fem og halvfems million

af det østsjællandske område

op på de skævheder og den går også ind og retter op med tilbagevirkende kraft sådan at forstå at der bliver en efterregulering for to tusind og elleve

det sikrer at der ikke opstår skævheder det sikrer fuld kompensation på landsdelsniveau og det er hensigten

det forslag vi behandler her i dag

udligningsreformen som forligspartierne har kunnet

også tale om den eneste del af forliget hvor regeringen øjensynlig har valgt at følge gældende retningslinjer

i folketinget og respektere at området

forlig her i folketinget særlig underligt er det

regeringen har valgt at smide dansk folkeparti ud

de resterende forhandlinger om udligningsreformen selv om vi gentagne gange har bekræftet over for regeringen at vi ønskede at forhandle videre det kan undre at en regering som i den grad har

blokpolitik og postuleret at man går ind for det brede samarbejde her i folketinget

alligevel

hvis man gang på gang vælger at sjofle basale aftaler her på borgen som der ellers er tradition for at bakke op om og som er grundstenen

samarbejdet når

er vi glade for kunne støtte den her del af forliget

forhold til den foretagede evaluering men også realpolitisk det er for dansk folkeparti naturligt at belønne de kommuner der gør mest og gør en aktiv indsats

det bakker vi selvfølgelig fuldt ud op om og det er også den rigtige retning at gå

omfordele i den her beskæftigelsesudligning det er samtidig glædeligt at mange små og mellemstore kommuner har vist vejen når det gælder om at gøre en aktiv beskæftigelsesindsats det kommer de nu til at nyde godt af også økonomisk og det er fuldt

fortjent og glædeligt dermed må konklusionen

men at det er ærgerligt at regeringen ikke ønsker at fortsætte det konstruktive samarbejde

data for to tusind og ni og det er derfor vi står

grundtilskuddet blev beregnet ud fra et

der ikke var tilstrækkelig præcist og en genberegning af grundtilskuddet på grundlag af data for to tusind og ti vil nu rette op på den her skævhed justeringen sikrer fuld kompensation på landsdelsniveau dog ikke på kommunalt niveau landsdelen vil få fuld kompensation og som vi hørte socialdemokraternes ordfører har det været så skævt tidligere på grund af den her upræcished at det gik fra

minus fem og halvfems million kroner til en overkompensation på hundrede og syv og halvfjerds million

få rettet op på det her kl kommunernes

kommuner som er blevet underkompenseret igennem

lovforslaget er med til at sikre at kommunerne stadig har et økonomisk incitament til at nedbringe antallet af arbejdsløse

man gør en rigtig stor indsats

man på den måde indirekte blive overkompenseret kan man sige det er vigtigt at vi får danmark i arbejde og den mission starter jo i kommunerne derfor støtter sf forslaget og jeg har lovet at sige fra de radikale

det er jo et meget sympatisk forslag som retter op på den skævhed

kan være kommuner der bliver underkompenseret og spørgsmålet er

vil der så fremstå et billede som ser urimeligt ud i forhold til kommunerne

landsdelene så vi afventer

at vi nu efter at kommunerne i to tusind og ti overtog ansvaret for de ledige og dermed også

finansieret via beskæftigelsestilskuddet har identificeret at der var nogle ubalancer der var ikke helt den retfærdighed og ordentlighed i måden pengene blev fordelt på

nu kommet det bakker vi fuldstændig op om og ser frem til

det tjener folketinget når en ordning på den måde er i ubalance at man så støtter op om at bringe tingene på plads hensigten med ordningen var meget klart at det på landsdelsniveau skulle være en

gå i nul hvis nogen får fem og halvfems millioner for lidt

og derfor synes jeg det er vigtigt at vi sørger for at det faktisk går i nul på landsdelsniveau det vil det ikke gøre for den enkelte kommune

det er vigtigt at man ikke får en egentlig krone for krone refusion fordi den enkelte kommune skal have en tilskyndelse til at gøre det bedst mulige for at få de ledige i arbejde

at gøre det på den mest omkostningseffektive eller med andre ord billigste

et sagligt grundlag at fordele midlerne på og det vil vi naturligvis meget gerne komme tættere ind på

på herre leif mikkelsens spørgsmål men intentionen er altså ikke at hver kommune krone for krone skal kompenseres

uanset at kommunerne har overtaget beskæftigelsesindsatsen

som en der kun kan finde arbejde inden for kommunen og de fleste kommuner er jo

selv efter kommunalreformen stadig relativt små

skal gå i nul mens der i forhold til den enkelte kommune

at man på den her måde bakker dem op når det viser sig at systemet ikke fungerer og jeg synes også det er en vigtig kvittering til kommunernes landsforening som har bedt os om at lave den her ændring

og gennemregne det bagudrettet sådan at den justering der kommer her per medio to tusind og tolv kan vise hvad det egentlig er

og meget tyder på at regeringen har begået hele to løftebrud det første løftebrud handler om høringsfristen som i det konkrete lovforslag har været på en døgn to og tyve timer og fire og fyrre minutter lovforslaget blev sendt i høring den syvende maj klokken sytten seksten og svaret skulle foreligge den niende maj klokken seksten lad mig citere fra høringssvaret fra dansk erhverv dansk erhverv finder høringsfristen på under to døgn uacceptabel og uforståelig kort da loven først foreslås at træde i kraft første januar to tusind og tretten

som i ekstrem grad er i strid med regeringsgrundlagets formuleringer om god regeringsførelse regelsættet vedrørende beregning af kommunal grundskyld er forholdsvis teknisk og juridisk kompliceret hvorfor vi ikke har haft den fornødne tid til at analysere virkningerne af lovforslaget til bunds endsige sende det til kommentering i vores bagland brevet er underskrevet af cheføkonom og skattepolitisk chef i dansk erhverv bo sandberg de fleste organisationer har slet ikke nået at svare hvilket ikke er så overraskende

er cirka tre hundrede og fem og tyve million kroner mere end påkrævet for at lukke et skattehul der medførte at op mod tre tusind boligejere i dag slet ikke betaler grundskyld venstre er som sagt enig i at skattehuller skal lukkes men vi bliver bekymrede når der kvalificeret kan peges på at et lovforslag der på overfladen virker som en teknisk korrektion i virkeligheden måske er en øget beskatning der oven i købet rammer skævt og helt tilfældigt vi bliver ekstra bekymrede når vi kan konstatere at regeringen forsøger at haste et så væsentligt lovforslag igennem uden at give en rimelig høringsfrist vi har derfor svært ved at forestille os at vi kan støtte lovforslaget som det ser ud nu og venstre vil opfordre regeringen til at trække lovforslaget tilbage

i høring igen med en anstændig høringsfrist og samtidig anmode kammeradvokaten om at afgive et responsum så det kan blive belyst om christian gommesen fra rafn søn har ret i sin kritik af lovforslaget og om han også har ret i at problemet med skattehullet i stedet kan løses ved at ændre i vurderingsloven vi vil også anmode om at kommunaludvalget og skatteudvalget indkaldes til en fælles teknisk gennemgang af lovforslaget

når der tidligere er gennemført lovgivning på området som efterfølgende har vist sig ikke at være præcist nok formuleret og derfor lægger venstre vægt på at vi nu én gang for alle får gennemført en ordentlig lovgivning vi håber at alle gode partier som lægger vægt på rimelige høringsfrister og ordentlig lovgivning uden usaglig forskelsbehandling af borgerne vil bakke op

få præciseret noget som jeg synes står ganske uklart efter

spørgsmålet om om man fra venstres side er enig i intentionen bag

gøre noget som man har gjort før i samme lovgivning

for at sikre at man ikke kan undgå

at vi skal lukke muligheden for

i regering at vi må må regne med de

men det er da godt at socialdemokraterne så stiller et spørgsmål så jeg kan få lejlighed til at gentage nemlig at venstre selvfølgelig vil lukke

at skattetrykket var lavere i det her land er det jo ikke sådan at

så skal hullet selvfølgelig lukkes men man skal ikke lukke hullet med en prop der er femten gange så stor

man vil lukke altså hvis man vil ramme

op om det men vi vil ikke støtte at man samtidig rammer

op mod ethundredetusind andre grundejere som ikke har haft glæde af noget

løsning den har været anvendt før

grundskatteloftet har så ikke haft til formål og det har skattestoppet heller ikke at sikre at der var nogle borgere som helt kunne fritages fra overhovedet

set den problemstilling som endelig bliver rettet op med det her lovforslag teksten kunne klippes ud og sættes nøjagtig ind omkring

der ikke betaler grundskyld her i danmark

lovgivning som ordførerens partiformand herre lars løkke rasmussen

er venstre for eller vil venstre stemme rødt

som herre simon kollerup kunne citere mine partifæller fru sophie løhde og

sagt tidligere det er ikke intentionen at borgere helt skal kunne slippe for

men det må da også være i socialdemokraternes interesse

til bunds og få klarhed over om der er noget at komme efter i det høringssvar som

hvis vi kan lukke hullet på en måde så vi ikke samtidig rammer en hel masse uskyldige skatteborgere

derfor beder vi vi ministeren om at undersøge

til bunds så vi kan finde ud af hvad der er op og hvad der er

på det foreliggende grundlag det sagde jeg også klart og tydeligt kan vi ikke stemme for lovforslaget

bliver overbevist af et juridisk responsum fra kammeradvokaten om at rafn søn ikke har ret i deres antagelser

med et lovforslag der endnu en gang skal rette op på de fejl som den tidligere regering skabte med indretningen af grundskatteloftet for den kommunale ejendomsskat per første januar to tusind og tre formålet med grundskatteloftet er at forhindre store hop i skatten fra år til år

lovteksten fra to tusind og to

for nogles vedkommende endda slet ingen ejendomsskat og det er jo stik imod hensigten med loven

og den fejl skal naturligvis rettes så sent som i to tusind og ti som jeg antydede i mit spørgsmål til den tidligere ordfører stod vi her i salen og diskuterede ændringen af ejendomsskattelovens § en

betød at grundskatteloftet kunne blive meget lavt eller ligefrem nul men fejlen blev rettet og så kom der overensstemmelse mellem hensigt lov og praksis

her så igen fordi det viser sig at vi har samme problem med lovens § en

de gældende beregningsregler kan føre til at grundskatteloftet bliver lavere end formålet berettiger til i tilfælde hvor der opstår nye

og det står jo i fuldstændig modsætning til formålet med loven og det er naturligvis en fejl

den skal rettes og det er det vi tager hul på i dag med forslaget i dag ønsker regeringen fremadrettet at indføre grundlæggende samme beregningsregel

som kommunerne har anvendt frem til to tusind og elleve så fradrag for forbedringer fremover skal ske i det aktuelle års vurdering og ikke

tidligere historisk år dermed sikrer vi at der også her kommer overensstemmelse mellem hensigt lov og praksis således skal jeg meddele at socialdemokraterne støtter lovforslaget og ser frem til den videre udvalgsbehandling

hvor bo sandberg udtaler

meget korte høringsfrist er er i strid med

man taler om at man vil efterstræbe god regeringsførelse herunder

høringssvar ind til det man sender ud

det lovforslag der er sendt ud nu blandt andet det høringssvar som

er også kommet andre høringssvar jeg skal da ikke undlade at nævne at

interessant at både nogle af de ellers

og i øvrigt politiske partier i det her land ganske ukritisk tager

private virksomheder som tjener penge på den her type sager

det vi har set fra ministeriernes side der må jeg sige at

synes også at det svar som samtlige kommunal og skatteordførere har fået fra ministeriet klart indikerer at det kan vi trygt gøre og

så kompliceret lovforslag har været i høring i under to døgn der foreligger ikke høringssvar fra danske advokater der foreligger ikke høringssvar fra advokatrådet og de få der har afgivet høringssvar på nær det jeg refererede har svaret at så kompliceret stof har man ikke haft mulighed for at sætte sig ind i og derfor kan man ikke afgive

regelsættet vedrørende beregning af kommunal grundskyld er

hvorfor vi ikke har den fornødne tid til at analysere virkningerne af lovforslaget til bunds endsige sende det til kommentering i vores bagland

er jo ikke for sjov at man sender ting i høring

sige herunder om der kan påpeges nogle uhensigtsmæssigheder nogle fejl eller andet samtidig er det en lovgivning der tidligere har givet anledning til problemer synes socialdemokraternes ordfører at det er beklageligt at det her lovforslag er kommet så sent i høring og kan socialdemokraternes ordfører give en forklaring

et lovforslag i særdeleshed når det er i den tekniske skattemæssige afdeling selvfølgelig kan man sige at det her lovforslag sådan set er

er det da ærgerligt hvis høringsfristen har været for kort til at alle har kunnet har kunnet bidrage jeg vil dog også

partsindlæg der måtte komme selv om de kan være

det er også et hensyn som jeg mener vi som folketingspolitikere

den her sag har efterhånden verseret i flere forskellige former i en rum tid og vi har gang på gang måttet

ændringer og korrigere korrigere lovgivningen og denne gang er det ikke fordi der er blevet opkrævet for mange penge i grundskyld

derimod for at lukke et skattehul der har medført at nogle helt har

betalt for lidt i dansk folkeparti

mener vi i princippet at der ikke skal være skattehuller og at man skal betale sin skat hverken mere eller mindre derfor kan det også være særlig bekymrende hvis det er tilfældet med det vi i dag kunne læse om på forsiden af jyllands posten nemlig at med den her lov lægger ministeren op til ikke alene at lukke hullet

nogle boligejere med mindst tre hundrede millioner mere om året end det såkaldte hul og hvis det er tilfældet

her efter første behandling jeg vil også komme ind på det høringssvar der ligger fra det juridiske rådgivningsfirma rafn søn

i den her sag

haft ret og haft langt bedre styr på lovgivningen og de relevante paragraffer end ministeriet

før ministeriet og gang på gang har ministeriet

en skatteskrue uden ende for mange boligejere det er skræmmende læsning og det harmonerer meget dårligt med regeringens løfte om ikke at hæve boligskatterne her i landet derfor må vi have absolut klarhed før vi fra dansk

selvfølgelig skal man betale sin skat men

vi ser frem til at få

udvalgsbehandling og så må vi se

rafn søn har foreslået at man kunne ændre i vurderingsloven og det må vi jo se

men vi vil i hvert fald love regeringen at hvis der her

hæver beskatningen af landets boligejere skal det altså ikke gå stille

endnu et løftebrud nemlig det med høringsfristen

og det finder vi også er meget usympatisk men som sagt

afventende i den her sag og se om vi kan få løst de

i og vil ordføreren derefter kommentere om det her rent faktisk er en normalisering af skatten i forhold til at der skal være sammenhæng mellem lovens

det da min klare opfattelse at det også var ministeriets

bare at lukke et hul men hvis det

er nogle der kommer til at betale over tre

betegne som brandbeskatning vi tror ikke at det er ministeriets intentioner vi håber det selvfølgelig

om om reglerne er som de skal være

førnævnte firma faktisk har haft ret og det er vi måske også

så må sige jeg ville høre om

både regeringens og ministeriets side er intentionen bare at lukke hullet og ikke gøre

ud over at lukke hullet og ikke lave en brandbeskatning men når der så kommer et høringssvar fra

jeg bare nødt til at bruge min sunde fornuft og sige at hvis de har haft ret to eller tre gange før så kunne det altså også godt være at de havde ret den her gang det er ikke en direkte mistillid til ministeriet

nødt til at finde ud af hvad der er ret og hvad der er vrang i den her forestilling inden at vi kan

har ejendomsskattesystemet som bekendt siden

grundskatteloftets indførelse været ramt af flere fejl og i dag behandler vi så endnu en lad mig først slå fast at der naturligvis kan være stor politisk uenighed om hvor meget skat der er for meget eller hvor meget skat der er lad os sige mindre meget men denne politiske uenighed kan forhåbentlig var jeg lige ved at sige ikke skabe uenighed om at man naturligvis må rette

eller egentlige fejl når de opstår og opdages når man så opdager at op mod tre tre tusind

grundejere som skal betale grundskyld efter

§ en stykke fire slet ikke betaler grundskyld og at flere

tilmed betaler for lidt så skal det selvfølgelig rettes

radikale venstre i hvert fald bakke op om og således kan

jeg kan høre at der er en opposition der i hvert fald meget gerne vil bidrage aktivt

ordfører fru lisbeth bech poulsen

vi sikre at alle grundejere bidrager ved at betale den ejendomsskat de skal i forbindelse med den tidligere regerings skattestop blev

den kommunale ejendomsskat loftet havde til

at sikre at der ikke kom uhensigtsmæssig store stigninger i ejendomsskatten år for år

siden er disse beregningsregler blevet ændret men der er stadig et misforhold i beregningerne hvilket flere kommuner selv har gjort os opmærksom på såkaldt ulovlige opkrævninger har siden to tusind og fem gjort at økonomi og indenrigsministeriet har måttet tilbagebetale en

misforhold der eksisterer i beregningsforholdene hvilket vi nu retter op på med det fremsatte lovforslag vi synes ikke det

for at bidrage til kommunernes skattekasse og forslaget vil derfor sikre en mere solidarisk grundbeskatningsmodel

som sikrer en mere balanceret betaling af grundskatterne de grundejere som er omfattet af lovforslaget vil blive pålagt en højere skat men de vil samtidig sikre på at de fremover ikke skal opleve store udsving i deres beskatning år for år man kan naturligvis som grundejer stadig væk benytte de fradrag som man har kunnet indtil nu men det det handler om er jo at det skal tage udgangspunkt i det aktuelle år sf støtter

gælder lukningen af skattehuller

parat jeg vil dog sige at

vigtigt under udvalgsarbejdet at få gravet dybt i om der skulle forekomme for

det da rart at mærke den omsorg der er for boligejerne

om moderniseringer ved fraflytning hvor det er dokumenteret at der foreligger halvfjerds pcts huslejestigninger fra de partier som indtil nu har været oppe var der ikke nogen

det så der er åbenbart meget forskel på om man er lejer eller man er ejer

positive medvirken kan jeg

bliver sendt i høring med en høringsfrist på under to døgn

virkelig gode muligheder for forbedringer

at det i forhold til hvor kompliceret stof der er tale om

at at stemme grønt på nuværende tidspunkt med den korte høringsfrist in mente

det komplicerede lovstof og de høringssvar der trods alt er indkommet herunder det høringssvar

dansk folkeparti kan føre bevis for at der skulle forekomme uregelmæssigheder eller ulige behandling i forbindelse med lovforslaget

nylig havde vi en sag i transportudvalget hvor høringsfristerne var så urimelig korte at

stå her på talerstolen og beklage det stærkt

er en kvote i regeringen per minister på det område

burde ske igen for nylig havde vi så

i dette udvalg hvor der fra det her ministerium blev bebudet et

et enigt udvalg nej tak til

og det er blevet understreget i forhold til regeringsgrundlaget så

der ridset mange problemer op

der forestår åbenbart et vigtigt udvalgsarbejde nu inden vi kan tage

vi støtter ikke skattestigninger uanset om de sniges ind ad bagdøren eller de kommer ind ad fordøren det er sådan set ligegyldigt det er

god regel aldrig at stemme for skattestigninger

det bedre så det er et godt liberalt princip vi har og derfor

forholde mig til høringsfristen og kritisere ministeren for den

er selvfølgelig helt uacceptabelt med så kort en tidsfrist og det er der også mange af høringsparterne der har meddelt os og det er selvfølgelig især skuffende fordi den nye regering har meddelt en helt ny linje og at man ikke vil acceptere de tidligere korte frister men nu ser vi så noget der er væsentlig kortere end det den tidligere regering præsterede så det er under al kritik

det også klart at den redegørelse og orientering vi som ordførere har fået i ministeriet har handlet om at

hvis loven ikke virker efter hensigten skal den laves om

skattelovgivningen og al mulig anden lovgivning generelt arbejder vi for ikke bare at fastholde skatteniveauet men

det er klart at vi nu under sagsarbejdet og

de kommentarer vi har hørt her må trække sagen tilbage i udvalget og få afklaret om det høringssvar vi har fået giver anledning til

regnefejl det er selvfølgelig

at få afklaret fordi der tidligere har været fejl og vi ved det er kompliceret stof da det blev ændret i to tusind og ti

vores ypperste juridiske eksperter inde at kigge på det nemlig kammeradvokaten dengang mente man ikke at det var nødvendigt at tage

jo alene nye grunde hvor der er sket ændringer i ejendommens areal i anvendelsen eller i planforholdet

ejerlejligheder hvor der er sket ændringer i fordelingstallet og hvor told og skatteforvaltningen af den grund har været inde at foretage en ansættelse

del det handler om

så vist sig at

grundskyld og der er femogtredivetusind der betaler meget lidt og

at den praksis man havde forventet

og derfor har man ændret sit synspunkt så kammeradvokaten

forhåbentlig få lejlighed til at få bekræftet under udvalgsarbejdet

vi skal ikke have en lovgivning der virker forkert og også fra konservativ side vil det være helt uacceptabelt at medvirke til at der indirekte vil ske en skattestigning det er

handler om overhovedet og det må ikke ske ad bagdøren eller ad sidedøren eller noget som helst vi skal sørge for at få lukket det skattehul der synes at tegne sig og det vil vi gerne medvirke til men ikke noget som

fordi det lige præcis er det som den konservative ordfører tager fat i der er sagens kerne nemlig hvad intentionen er med lovforslaget

opfyldt forhistorien er

partier som har været stærkt kritiske over for det her lovforslag har et

supplement til skattestoppet indførte det såkaldte grundskatteloft for den kommunale ejendomsskat

begrænsning på hvor meget skatten kan stige fra år til år formålet er at ingen grundejer

vurderinger så langt så godt ejendomsskattesystemet har så bare været ramt af nogle problemer

men samtidig

en af de daværende beregningsregler førte til helt urimelige

resultater i de tilfælde hvor der er blevet givet fradrag for forbedringer af grunden eller hvis et fradrag skulle forhøjes

en lovændring i december to tusind og ti den tidligere forkerte beregning af skatten omfatter også de tilfælde hvor der opstår nye grunde ændringer i grundes areal

det blev rettet med virkning for skatten i to tusind og

at en korrekt beregning af skatten efter lovens § en stykke fire har ført til at hen imod tre tusind grundejere ikke skal betale grundskyld og at mange andre formodentlig op omkring femogtredivetusind betaler en forholdsvis lav skat

meningen har været at få systemet til at blive retvisende ikke at sikre at nogle

det er nu et meget godt princip at man betaler den grundskyld man skal ud fra

har

med kl og skatteministeriet lavet nye undersøgelser

er vigtigt at hvis man oplever oplever noget og opdager noget som ikke er som det skal være skal man informere

man gøre hvad man kan for at bringe forholdet til

af it systemet og en ny juridisk vurdering af beregningsreglen i stykke fire konkluderede at problemet ligger i den nuværende beregningsregel

med det foreliggende lovforslag foreslår regeringen at vi fremadrettet så at sige indfører den beregningspraksis der tidligere blev anvendt af kommunen frem

hvorfor så dette kissejav som venstres ordfører ganske rigtigt siger

det er klart at det ville have været meget bedre med en almindelig ordentlig høringsfrist ingen tvivl om

vi også fra regeringens side foretrukket der er bare det ved det

bliver man også nødt til at løse det problem selv om den berørte gruppe af grundejere reelt kun har haft den lave skat i

er det alligevel god borgerservice at de får tid til at indstille sig på at skatten vender tilbage til det samme niveau

at kommunerne kan nå at indarbejde lovforslaget i it systemerne

det er vores helt klare vurdering at de ting som bliver rejst

det omtalte høringssvar fra en privat virksomhed er misvisende det der er tale om her er som sagt at tre tusind grundejere stort set ikke betaler grundskyld og at måske op til femogtredivetusind betaler en alt for lav grundskyld i

ikke på nogen måde tale om en ønsket eller villet stigning

vi kommet med trompeter elefanter og fanfarer og andet godt for at vise regeringens politik offensivt

er en ordentlighed at man sørger for at systemet

bliver bragt i en stand som det bør

lys ser jeg frem til udvalgsarbejdet både de tekniske ting

i hvert fald har hørt fra alle ordførere er at man har en vilje til at sørge for at systemet fungerer som det skal og at folk ikke på grund af en fejl helt slipper for at betale grundskyld det vil jeg gerne kvittere

it systemer og at regeringen sideløbende

kammeradvokaten om et responsum så vi andre kan finde ud af hvad der er op og ned i den her sag venstre har ikke i sin ordførertale sagt

men i kombination med den ultrakorte høringsfrist

fra ministeriets side men også om det er en hensigtsmæssig måde

gøre tingene på og om man uhensigtsmæssigt rammer en række boligejere som man ikke har til hensigt at ramme kunne man ikke køre de her ting sideløbende så vi

indrette systemer til at administrere efter en lovgivning som ikke er vedtaget det er prøvet og

slået fuldstændig soleklart fast at det må man ikke

er derfor lovforslaget skal være vedtaget før man kan begynde at handle efter det

sådan set uanset om det er et begunstigende lovforslag eller det modsatte det vi meget gerne vil er at tilbagevise

er i høringssvaret fra den private virksomhed som ganske rigtigt kender den her lovgivning endog særdeles godt

efter hvad jeg har fået oplyst har det advokatfirma ført en lang række af sagerne for de boligejere som tidligere har

skat efter det her lovforslag det vil vi meget meget gerne gøre vi håber også at den samme saglighed som regeringen lægger for dagen i det her lovforslag vil præge udvalgets behandling af sagen for vi kan på ingen måde genkende de postulater der er i høringssvaret fra rafn søn på ingen måde hverken omfanget af den skat der skal betales at det skulle være en villet skattestigning eller at vi har valgt en forkert metode

tre måneder altså oktober november og december

til at få undersøgt det her til bunds

er mistillid til ministeriet men det er meget meget kompliceret stof og det er muligt at begå fejl

også at anmode kammeradvokaten om et responsum

så det ikke kun er ministeriets egne embedsmænd der skal forklare

jeg antager at det er en fejl der gør at vi i dag har tre tusind

udvise den nødvendige omhu herunder også at spørge kammeradvokaten igen kammeradvokaten

det første lovforslag altså da ministeriet under den foregående regering havde det første lovforslag

drøfter vi naturligvis meget meget gerne med udvalget men jeg synes også at

ordentlig tid til at sørge for at boligejerne ved

tingenes tilstand og at kommunerne får ordentlig tid til at sørge for

så skal man rette det hurtigst muligt

meget let hen over spørgsmålet om høringssvarene og den meget korte frist af hensyn til fremtiden

interessant bare at høre ministerens mening om den situation man her har bragt

er slet ikke nogen tvivl om at ingen tvivl overhovedet det eneste hensyn som kan begrunde en kort høringsfrist er behovet for at bringe tingene

har en misvisende beregning af folks skat

skal betale også når den er retvisende vi synes det er fair nok at man så ved det og kan få skatten tilbage på det niveau som den skal være på så derfor nej vi planlægger på ingen måde at

det er i regeringens interesse at høringsparter kan sige at de synes det er en god idé at man fremsætter det lovforslag som vi

indarbejde det er en rimelig forklaring på at vælge en så kort høringsfrist til et så kompliceret forslag synes ministeren

forslaget

foreslår med b tre og firs at den kommunale ejendomsskat populært kaldet grundskylden

to tusind og tolv niveau regeringen er enig i at stabilitet er godt på boligmarkedet set i forhold til boligskatterne er der imidlertid allerede med de nuværende regler indbygget et værn mod pludselige udsving i beskatningen for som bekendt

indeholder den kommunale ejendomsskattelov et såkaldt grundskatteloft

blev indført af den tidligere regering helt tilbage i to tusind og tre og det der er lovens pointe er at lægge en begrænsning på hvor meget grundskylden kan stige fra år til år grundlæggende går reglerne ud på at der hvert år laves en sammenligning af den aktuelle grundværdi

grundværdi skatten blev beregnet af sidste år forhøjet med en reguleringsprocent denne reguleringsprocent fastsættes årligt og kan højst være på syv procent den laveste af de to værdier bliver så skatteårets afgiftspligtige grundværdi som bruges ved beregning af årets grundskyld eller sagt helt enkelt hvis noget er enkelt når man beskæftiger sig med grundskyld

skal betale højst stige med syv procent fra år til år

under forudsætning af at der ikke sker andre ændringer hvis der for eksempel sker ændringer i grundskyldspromillen eller grunden for eksempel udvides

slår det igennem i skatten men sker der i øvrigt ingen ændringer

kan boligejerne altså højst opleve stigninger på syv procent fra år til år hvad angår grundskyldspromillen fastsætter kommunalbestyrelsen

hvert år i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget siden to tusind og ni

en lovgivning som indebærer sanktioner over for kommunerne hvis den samlede kommunale skat bliver forhøjet det omfatter også grundskylden hvis nogle kommuner nedsætter grundskylden vil andre kunne forhøje den tilsvarende men hvis der vedtages forhøjelser som medfører en stigning i den samlede kommunale beskatning vil det udløse sanktioner over for de kommuner som har forhøjet skatten sanktionerne indebærer at gevinsten vil blive modregnet i bloktilskuddet til kommunerne den modregning indeholder både kollektive og individuelle elementer og det individuelle element styrker den enkelte kommunes tilskyndelse til at holde skatten i ro der er på den baggrund kun sket forholdsvis få ændringer

beslutningsforslag lægger så op til at gå endnu længere end de nuværende regler ved at fastfryse grundskylden på to tusind og tolv niveau det kan da godt sådan lyde forjættende kan vi ikke bare

to tusind og tolv vil jo efterhånden udhule kommunernes provenu fra ejendomsskatten reelt svarer det jo til at love en skattelettelse men hvordan den skal finansieres leder man forgæves efter i forslaget hertil kommer at den nuværende lovgivning betyder at stigende grundværdier giver kommunerne et stigende provenu men dog ikke hurtigere end den årlige opregulering af

derfor må man jo igen spørge hvordan

en ting man kan sige helt lige ud at man bare synes

men en fortsat ufinansieret skattelettelse som sagt er regeringen enig i at boligejerne skal beskyttes mod store pludselige stigninger i grundskylden

allerede en sikkerhed imod sådanne voldsomme stigninger

at der er en sammenhæng mellem de faktiske grundværdier og de værdier der betales skat af hvis der sker en

fastfrysning vil den sammenhæng gradvis blive ringere og ringere det betyder at skatten vil blive oplevet som uretfærdig og vanskelig at anvende som en del af den lokale beskatning men det er måske også det

forslagsstillerne ønsker nemlig at man stille og roligt bevæger sig derhen hvor grundskatten helt kan afskaffes

de voldsomme stigninger i ejendomsvurderingerne i en række kommuner er et alvorligt problem ikke mindst i den kommune hvor jeg selv bor

efterfulgt af gentofte kommune med tre og tres procent heldigvis har den forrige regering lagt et loft over hvor meget

grundskyldsbetalingen må stige men det ændrer jo altså ikke ved at de nye vurderinger er gift for et boligmarked der i forvejen har det hårdt jeg kan med sikkerhed sige at priserne på bebyggede grunde på

stigningen i vurderingerne har ikke meget med virkeligheden at gøre og de højere vurderinger vil presse priserne ned et marked der i forvejen hårdt presset vurderingerne bygger nemlig på handel med ubebyggede grunde og dem er der ikke mange af hverken på

det giver slet ikke mening at bruge ubebyggede grunde som parameter for udviklingen i grundpriserne i bykommuner hvor der er bygget ud stort set til sidste kvadratmeter oven i købet får kommunerne kun en kortvarig glæde af pengene hvis grundskylden blev liggende i kommunekassen

kommunerne jo vælge at holde deres borgere skadesløse ved at bruge det øgede provenu til at sænke grundskyldspromillen det gør grundskyldskronerne imidlertid ikke for de stigende vurderinger betyder at det såkaldte balancetilskud til kommunerne bliver sat tilsvarende

nærmest symbolsk del af de øgede indtægter som kommunerne får lov til at beholde resten ryger direkte i statskassen i form af et mindre balancetilskud venstre og konservative er således enige i at det ville være godt at fastfryse grundskylden på to tusind og tolv niveau når venstre imidlertid ikke er klar til at stemme for beslutningsforslaget skyldes det at forslaget ikke er finansieret for venstre har det førsteprioritet at sænke skatten på arbejde men det betyder ikke at vi slet ikke vil se på om der er andre områder hvor skatter og afgifter bør sænkes

med at forklare sådan helt præcis hvad det er

den forrige opposition har klaret omstillingen

regering så det billede kan jeg ikke ikke genkende og det mener jeg nu også at jeg har et vist belæg for at sige hvis man ellers læser

meningsmålinger og det ved jeg godt at man

så meget til men jeg forstod bare på ordføreren at man vil stemme imod de konservatives

hvis ikke det er uenighed synes jeg da alting ophører jeg vælger i hvert

skifte i danmark og v og

fælles fodslag om boligskatten så centralt

boligskatten

bekymring hos befolkningen for at venstre og konservative kommer tilbage i regeringskontorerne tværtimod tror jeg

sagde ikke at vi ville stemme imod det konservative beslutningsforslag

hvilke fordele boligejere

en gevinst på tohundrede og ottetusind kroner

danskere vil være en formue på

har gjort at der er tre hundrede million

på grundskyldsområdet kostet fire og tyve milliard kroner så man må vel sige at der har været fest i

det er ganske rigtigt at den politik som den

regering indførte har betydet at en række boligejere er sluppet billigere i skat end

set hele meningen med at indføre et skatteloft så det er jeg glad for

gør opmærksom på enhedslisten har ikke ret i

i statskassen i form af et mindre balancetilskud til kommunerne udligningsgrundlaget indgår i beregningerne for hvad kommunerne får i balancetilskud så det var ikke penge man på

havde haft gavn af hverken som boligejer eller som

konstatering af at den politik som

det her område var medvirkende til at skabe den krise som vi nu omtaler hver eneste dag herinde og som

det danske samfund i den grad lider under og som har kastet mange mange tusind mennesker ud i en ganske ulykkelig situation så det var ikke noget

at enhedslisten fortæller hvor mange penge det ville have kostet dem

havde fået en borgerlig regering i to tusind og et så hvad enten det har været tænkt som en reklame eller ej

at det bliver slået fast hvor mange penge det rent faktisk ville have kostet dem

så synes jeg også at enhedslistens spørgsmål vidner om at

tilgang til til begrebet skat altså får folk noget forærende fordi de ikke skal betale så meget det gør man jo ikke man får lov til at beholde nogle flere af sine egne penge men man får ikke noget forærende

betalt lidt tilbage i form af

vi har det andet udgangspunkt at pengene er borgernes egne

ikke noget folk får lov til at beholde det er ikke noget som staten

og det er rart at se at venstres ordfører

ti år med ufinansierede skattelettelser

når konservative kommer med

at man er enig i de konservatives

ikke ved hvad koster det var derfor at jeg i min ordførertale sagde at noget af det vi skal arbejde videre på

i givet fald vil koste man kunne jo også forestille sig andre modeller de konservative peger på en en fastfrysning men det kunne også være en fastfrysning med mulighed for en lille stigning det kunne også være vi skulle holde op med at lave de her vurderinger

der kommet et forslag og det er noget der selvfølgelig vil blive arbejdet videre med

det er altså et problem at de her vurderinger er steget så voldsomt som som de er uden megen hold i virkeligheden

grundskylden grundskylden på to tusind og tolv niveau det vil i virkelighedens verden sige at der er

det vi ikke står med

venstres ordfører også påpegede

det betyder altså at vi står med et forslag om ufinansierede skattelettelser ufinansierede skattelettelser som efterhånden vil udhule kommunernes økonomi

daginstitutioner ældrepleje fordi grundskylden er en kommunal

vi selvfølgelig enige i at stabilitet er godt for boligmarkedet derfor konstaterer vi også bare at der allerede er indbygget en afskærmning mod

af grundværdierne i de regler som gælder i dag

som grundskatteloftet som jo er et loft

en begrænsning for hvor meget grundskylden

stige fra et år til det næste reglen siger slet og ret at den grundskyld

højst kan stige med syv procent dermed har grundejerne også et værn mod voldsomme stigninger

skal beskyttes mod pludselige og voldsomme stigninger i grundskylden

helt fast princip at der skal være en klar sammenhæng mellem de faktiske grundværdier og de værdier som der bliver betalt skat af alt andet ville jo også virke uretfærdigt og i øvrigt ville det være svært at bruge det i den lokale

kommunen som fundament for

daginstitutioner ældrepleje med videre

forslaget ufinansierede skattelettelser manglende finansiering et brud med tanken om skatteloftet og et brud med princippet om at skatten skal have en sammenhæng med virkeligheden

igen ikke kan blive enige om så centralt et spørgsmål

skal fastsættes her i landet jeg synes det er tankevækkende og jeg synes at det er interessant at få det på banen her i dag jeg tror at der sidder mange grundejere og følger med

måske synes det er en lille smule utrygt men ikke desto mindre er det jo altid rart

tingene lagt åbent frem så kan man træffe sin beslutning på det grundlag

at være dansker et fyord regeringspartierne har jo sat

fire tusind kroner per familie siden man tiltrådte men de nye vurderinger her betyder endnu større skatter endnu flere afgifter for en familie i det socialdemokratiske albertslund

socialdemokratiske aarhus vil det betyde seks tusind og otte og halvfems kroner i gennemsnitlig ekstra grundskyld for hver familie når det bliver fuldt indfaset altså er øgede skatter og afgifter som vil gøre det sværere

husejer så spørgsmålet til

om man ikke også tænker på at der er nogle familier som kan risikere

forslaget som er blevet fremsat

og hans parti er jo ufinansieret og en ufinansieret skattelettelse i grundskylden som er en kommunal indtægt er lig med at de familier som

selv foregiver at være så bekymret for må vinke farvel til

ældrepleje så jeg mener ikke at

kan gå ret hårdt til værks i sin argumentation før man anviser finansieringen af det forslag man har bragt på banen

hvad er konsekvensen for familierne i et marked hvor huspriserne er faldende hvor renten måske er stigende

det vil sig til mange tusinde kroner for mange familier at man ikke sætter en prop i hullet i de her tilfælde selvfølgelig vil det blive finansieret vi lægger op til et mindre

forbrug end regeringen lægger op til og det betyder at familierne kan blive i deres boliger at de ikke bliver smidt ud af dem fordi

socialdemokratiske ordfører hvad vil man gøre for de familier som risikerer

første runde nemlig hvad der vil ske ske i den offentlige velfærd hvis det her forslag bliver gennemført for spørgeren var jo selv på vej ind i en argumentation der handlede om at man skulle minimere det offentlige forbrug

ordføreren jo så tilhænger af at man lægger et loft

den kommunale grundskyld

en ufinansieret skattelettelse ude i kommunerne og det

den ene konsekvens at den velfærdsservice man modtager ude i kommunerne bliver forringet det er slet og ret det der er på vej med

boligejerne er tryghed om boligmarkedet og om den grundskyld de skal betale derfor konstaterer vi også at der er et grundskatteloft som jeg ved at spørgeren selv er bekendt med

kommunernes økonomi bliver udhulet

balance mellem kommunernes indtægter og udgifter og at det forholder sig sådan at stigende grundskyldsvurderinger ikke

lyde lidt i i den retning men uanset

hvis en skattelettelse ikke er finansieret

fastfryse grundskylden er en reel skattelettelse

er det kun nogle helt specielle mennesker der skal

det er de mennesker der bor ude i kommunerne og som modtager en offentlig velfærdsservice så længe der ikke er anvist finansiering på det her forslag er det dem der kommer til at betale men jeg skal da kvittere for det hvis det er nye toner jeg hører

parti om at man måske ligefrem finder det her så interessant at man kunne finde på at støtte det det synes jeg da er tankevækkende

det er en skattelettelse eller ej

er at vride det danske sprog til det yderste

have lyst til at afskaffe balancetilskuddet som jeg også godt kender til men jeg vil samtidig sige at

grundskylden ude i kommunerne

mismatch at der vil komme en forskel mellem det som grunden faktisk er værd ude i virkeligheden og den skat

er i virkelighedens verden en skattelettelse fordi det er en indtægt som kommunen ikke har til at drive sine velfærdsydelser for velfærdsydelser som kommer

oppositionen i sidste ende skylder et svar på om man står samlet i

give ufinansierede skattelettelser og gør man det så synes jeg man skal lægge det helt klart frem så borgerne ude i kommunerne kan

herre morten marinus

vi behandler her i dag er jo i sig selv ganske sympatisk

med det konservative folkeparti at landets boligejere ikke skal beskattes hårdere end tilfældet er i dag derfor kan vi også godt støtte intentionerne bag forslaget men der er jo forskellige modeller

skattestoppet på også for boligejere derfor kan vi heller ikke låse os fast på

model i dag blandt andet også fordi som det er nævnt

kigge på på finansieringen dog skal vi jo heller ikke ud i den situation

vil i vores gruppe have mulighed for at afveje de enkelte modeller nøje over for hinanden og så vil vi i dag nøjes med at konstatere

det godt nok men vi vil også have fundet ud af om den her model er den rigtige for

det til det konservative folkeparti

boligejere

de konservative vil en ting nemlig fastfryse grundskylden på to tusind og tolv niveau venstre ved man ikke helt hvor man har og dansk folkeparti er meget klart imod den model som er lagt frem i dag kan ordføreren ikke

jeg har ikke indtryk af at den nuværende regering er ved at udskrive valg så vi er i en egentlig valgkamp jeg tror faktisk der sidder endnu flere derude som har stemt på den nuværende regering og som undrer sig over hvilken politik regeringen har ikke kun på det her område men på mange

spørgeren ryster på hovedet det kan da godt ske at jeg tager fejl men vi er jo bare nødt til at konstatere at den nuværende regering jo heller ikke har fundet

det tror jeg der er mange flere vælgere der faktisk

fastfryse grundskylden på to tusind og tolv niveau

og det virker da også som en besynderlig timing når man selv har siddet i regering i ti år hvor der gennemgående var en stigning i grundskylden

systemet var nøjagtig det samme som det er under den her regering således blev den kommunale ejendomsskat heller ikke fastfrosset under den tidligere regering

fortsat vores indstilling at den ikke bør blive det da det væsentlige jo netop er at borgerne er sikret mod voldsomme stigninger i grundskylden der er en stigningsbegrænsning således at skatten fra år til år højst kan stige med syv procent det radikale venstres holdning at systemet som også var vk regeringens system fungerer fint netop fordi borgerne er sikret mod store ejendomsskattestigninger ydermere skal det også bare siges at en fastfrysning af grundskylden naturligvis vil give et tab i kommunekasserne

færre ressourcer til service så vi synes egentlig slet ikke at det er ok at de konservative på den måde vil føre en ufinansieret skattelettelse ind ad bagvejen og det radikale venstre kan således ikke støtte det her beslutningsforslag

er fru lisbeth bech poulsen

at de konservative nu er bekymrede for de mange borgere i egen bolig

eller står som personligt insolvente fordi boligmarkedet er fastfrosset

igennem med muligheder for afdragsfrie lån til gud og hvermand havde jeg nær

er reguleret via budgetlov skattesanktionering med mere

inden for de fastsatte rammer der er mellem tre og syv procent endelig er det fortsat rimeligt grundskyldsniveau i mange kommuner er med til at sikre en mere rimelig social balance i den kommunale beskatning og den mulighed vil blive yderligere indskrænket hvis vi fastfryser satserne for den kommunale grundskyld

sfs ordfører her i debatten enhedslisten kan helt tilslutte sig de

der er fremsat omkring forslaget

de to partiers side det er sådan

den gamle indianers ord om at at jorden er noget du har til låns af dine børnebørn grundskyld

instrument man kan bruge til at inddrage arbejdsfri

henry george som allerede i atten

den blev solgt i tre millioner eksemplarer

proces der skete når jordværdierne fik lov at udvikle sig

velstanden opfanges af jordejerne og monopolisterne som han kaldte dem og han sagde denne koncentration af ufortjent velstand er roden

skat de nye ejendomsvurderinger på kommunalt niveau

de vurderinger var choklæsning for langt de fleste boligejere i hele danmark vurderingerne viste nemlig at

se frem til en markant stigning i deres grundskyld ikke blot til næste år men i de næste mange

der gælder jo desværre ikke et egentligt skattestop som vi har gennemført for

har været en kæmpe gevinst i de ti år vi har haft en borgerlig regering og har betydet at

familier har fået tryghed omkring deres økonomi det skattestop gælder ikke for grundskylden men vi skabte i to tusind og et et loft over hvor meget

betyder så at man får dækket stigningen en lille smule

eksplosion fra det ene år til det andet år

og niogtyve kroner det er mange penge og det kan være den afgørende sten

gør at familien i gladsaxe ikke længere har råd til at bo

vi ved eksempel ser på tallene

familie i holbæk vil skulle betale tre tusind to

idylliske læsø en fantastisk lille kommune hvor huspriserne altså er banket i bund skulle jeg

vil en gennemsnitlig familie komme til at betale tre tusind tre hundrede

en situation hvor boligpriserne har været faldende

kan konstatere at renten

i de kommende år de stigende boligskatter vil udhule familiernes opsparing og vil gøre det sværere at eje sin egen bolig

det er altså i en tid hvor det er blevet vanskeligere at være boligejer familierne vil også have svært ved at komme af med deres boliger det vil skade samfundsøkonomien derfor nytter det altså ikke noget at man accepterer at der

kommer højere boligafgifter som blot

folkeparti har taget det initiativ at vi vil fastfryse grundskylden på to tusind

lavere offentligt forbrug vi kan konkret

eksempelvis det helt mærkværdige når man nu vil øge arbejdsudbuddet at man har fjernet starthjælpen og kontanthjælpsloftet det koster et arbejdsudbud på fem tusind

trecifret millionbeløb det vil rigeligt kunne finansiere det her projekt

det også få dramatiske konsekvenser for samfundsøkonomien derfor er det nødvendigt

får skabt ro omkring familiernes økonomi en højere grundskyld vil være med til at slå bunden ud af hele boligområdet derfor er det nødvendigt at man får fastfrosset

det med til at skabe sikkerhed for de enkelte familier og være med til at forbedre samfundsøkonomien

det konservative folkeparti og venstre

arm i arm ned ad gangene i regeringsbygningerne og havde regeringsmagten man var enige om det hele

helt centralt område som boligskatten

for eksempel læse i jydskevestkysten at venstres

konservative skulle komme til regeringsmagten

mig med at forstå hvor det er oppositionen ikke kan blive enige og måske også sætte et

jeg kan konstatere at i de ti år jeg sad i regering og hvor vi havde en borgerlig regering gjorde vi livet lettere for danskerne vi gjorde dansk erhvervsliv stærkere og vi sikrede boligejerne en fornuftig stabil økonomi ved at fastfryse ejendomsværdiskatten det var der et stærkt borgerligt

vi kan også konstatere de nye vurderinger der kom i marts måned

grundværdierne noget aparte må man jo ligesom sige det har betydet at der har været en usikkerhed om

familiernes økonomi og det forslag vi tager stilling til i dag

forslag som jeg hører at socialdemokratiet og regeringspartierne er inderligt imod de borgerlige partier

for men der skal noget finansiering til

for at hjælpe de husejere som kan komme i klemme

at grundværdierne er steget så eksplosivt som de er det får jeg ikke noget svar på fra regeringspartierne desværre

hvad det var man som boligejer

bryder sig om at tale om det men jeg mener alligevel at der må sidde nogle borgere

følger med i den her debat og som har krav på

man får altså hvad det er man vil få hvis de konservative sammen med venstre igen

af den simple årsag at jeg tror

jo også brugte under valgkampen og som jeg også hører at ordføreren bruger nu her

stritter i alle retninger fem gange i løbet af den debat vi har haft nu her

ikke hørt den socialdemokratiske ordfører overhovedet tale om nødvendigheden af at man fastfryser grundskylden altså den elementære debat har vi jo ikke haft

handler altså om om man vil fastfryse grundskylden eller ej og der står det konservative folkeparti fast på at det vil vi arbejde for af hensyn til trygheden for familierne af hensyn til den samlede samfundsøkonomi derfor er det nødvendigt at sige vi har skabt tryghed for familierne i de sidste ti år hvor vi sad i regering ved at fastfryse ejendomsværdiskatterne

meget utryghed i befolkningen men det det handler om nu

er at skabe tryghed hos boligejerne for at de har en fornuftig økonomi også

hvordan det kan være at det her store

ikke er blevet løst mens de konservative sad

bonusinfo som ordføreren selvfølgelig er klar over men

i den sidste vurdering fra to tusind og ni til to tusind og elleve

den periode man har målt og det er også den periode hvor boligpriserne er raslet

fastfryse grundskylden vi

sikrede boligejerne en god økonomi i nullerne ved at fastfryse ejendomsværdiskatten og ved at lave et loft over hvor meget grundskylden kunne stige

vi i en situation hvor vi kan se at boligejerne er udsat for at renten jo helt sikkert vil stige

på et tidspunkt i fremtiden samtidig med at boligpriserne er faldet og det kan betyde at når man ser på den reelle værdi

insolvente hvis det så samtidig betyder

ordføreren kan forudse at at renten vil

er renten jo meget meget lav lige nu

eller bekræftelse på

et væld af forskellige økonomiske årsager til

de ting der sker i verden omkring os men renten vil stige om det så sker i morgen eller det sker næste år så vil renten stige for den er på et unormalt historisk lavt niveau

vil det blive dyrere at bo i egen bolig i danmark i fremtiden og det er ikke en prioritering som vi synes er rimelig vi vil gøre det billigere at være familie i danmark og også billigere

jeg ved godt at

er ved at blive sådan herinde i det høje ting at der ikke rigtig er nogen

at mit parti er ivrige i den sag men er ordføreren opmærksom på at

høre at de konservative vil nævne danmarks lejere når man argumenterer for

man fastfryser grundskylden og grundskylden er jo den base man har for beregning af ejendomsskatter for både ejere og lejere det køres så ikke

konsekvens for lejerne at vi fastfryser grundskylden

jeg gerne stille spørgsmålet igen vil ordføreren bekræfte at grundværdien trods faldet stadig overstiger de afgiftspligtige

end den reelle salgspris det har skat jo så vurderet min

så må de klage til skattemyndighederne over

kendsgerningen er

nedbrud på markedet fra september to tusind og otte da lehman brothers krakkede og papkasserne blev båret ud på gaderne i new york og boligmarkedet raslede ned i hele verden

priserne ned i danmark samtidig med at skat altså har opjusteret grundværdierne for boligerne det hænger ikke sammen og det gør det vanskeligere